beslutningsforslag nummer to og firs titlen på den anmeldte sag vil fremgå af

jeg skal her gøre opmærksom på at afstemning om eventuelle forslag til vedtagelse udsættes til tirsdag den fireogtyvende april

det er normalt at ministeren skal være til stede

vi gå i gang med en begrundelse og ordfører for forespørgerne

mellem de nordiske lande generer vores borgere skader mobiliteten og dermed hæmmer grænsehindringerne også den økonomiske vækst når der for eksempel

eller tredstusind ledige job i norge som kunne være søgt af danskere svenskere finner og islændinge

rigtig dumt hvis man lægger hindringer i vejen for det hvis man gør det besværligt hvis man gør det dyrt hvis de risikerer at ryge ud af sociale sikringsordninger og så videre

både i norge og i de lande hvor de kommer fra hvor de så i stedet for skal hæve arbejdsløshedsunderstøttelse

ikke blot borgerne de skader også mobiliteten og de hæmmer væksten derfor skal vi gøre bekæmpelse af grænsehindringer til et led i den nordiske vækstpolitik til et led i den nordiske model hvis ellers de svenske socialdemokrater tillader at vi bruger det ord og vi skal gøre fjernelse af grænsehindringer til et borgernært eksempel på hvad det nordiske

bekæmpelse af grænsehindringer er en opgave lige præcis for os der er samlet her det er lovgivningen som er

de forskelle der skaber grænsehindringer og det er jo også os der som parlamentarikere kan holde ministrene ansvarlige for den administration der bidrager til problemet men ofte er der jo ifølge sagens natur flere lande involveret det handler ikke bare om at et enkelt land skal flytte sig det handler om at landene skal samarbejde og derfor er det så vigtigt at vi netop i disse uger har debat om denne sag i alle de nordiske parlamenter

i sveriges rigsdag i næste uge den fireogtyvende april har man debatten i

norske storting og den femogtyvende april er det finlands tur i dag den tyvende april er det danmark island åland og færøerne der holder debat om nordiske grænsehindringer det er historisk at alle

samme tid det lover godt for at der nu sker noget og jeg kan fortælle tilhørerne at vi har forberedt os ved at vi har afholdt en grænsehindringshøring for et par dage siden og ved den lejlighed fik vi bevis for hvor mange grænsehindringer der er

at der er så mange grænsehindringer når man tænker på at det nordiske samarbejde har eksisteret i tres år så jeg ser

til dagens debat og til det arbejde som den

rigtig rigtig glad for at vi med denne fælles nordiske forespørgselsdebat viser at fjernelse af grænsehindringer mellem de nordiske lande har fået prioritet det er også noget af

jeg har sagt igennem rigtig rigtig mange måneder og det er

det fremgår allerede af regeringsgrundlaget og statsministeren gentog det

på et møde med delegationen den fjortende marts to tusind og tolv men

sige det igen grænsehindringer hindrer den fulde virkeliggørelse af det nordiske samarbejde nemlig at kunne arbejde studere og handle på tværs af de nordiske grænser grænsehindringer som vi også hørte tidligere hører ikke hjemme i det nordiske samarbejde og der er ingen tvivl om at de skal fjernes en efter en

det var ikke kun en høring om abstrakte regler vi hørte også beretninger fra nordiske statsborgere der

havde mærket grænsehindringerne på egen krop

for dem som arrangerede dagen det var en fantastisk dag

det burde vi have meget meget mere af ingen tvivl om det på dagen hørte vi også om det økonomiske potentiale der går tabt på grund af grænsehindringerne og min tanke var helt klart har vi virkelig råd til dette ressourcespild i disse krisetider og svaret er naturligvis at vi aldrig nogensinde har råd til det nogle lande mener muligvis at

kan bygges toldmure og andre begrænsninger for at beskytte den hjemlige økonomi men det nordiske svar må være mere åbenhed og øget mobilitet

fat på de sidste grænsehindringer som desværre har hobet sig op som vi har hørt så rigtig meget om og igen

fjernelsen af grænsehindringerne udgør en central del af det nordiske samarbejde og den danske regerings politik regeringen ønsker en bred politisk enighed om bekæmpelse af grænsehindringer vi har med redegørelsen til folketinget om fjernelse af grænsehindringer mellem de nordiske lande givet status for en række prioriterede konkrete grænsehindringer

nogle bud på konkrete videre skridt til fjernelse af de hindringer og ligeledes

selvfølgelig håbet at vi i fælles flok kan løfte de udfordringer som grænsehindringerne

det er de mest komplicerede der står tilbage lad mig fremhæve et eksempel fra bilaget

til redegørelsen for at kunne stemme til folketingsvalg og til folkeafstemninger i danmark

skal man ifølge grundloven have fast bopæl i riget reglerne

senest ændret i to tusind og fire på baggrund af anbefalinger fra et sagkyndigt udvalg efter en samlet vurdering af de særlige forhold der gør sig gældende for grænsegængere konkluderede udvalget at det ikke ville være foreneligt med grundloven at udvide valgretten for denne gruppe det viser hvilke udfordringer man egentlig står over for når selveste grundloven udgør en udfordring for mobiliteten det betyder dog ikke at man bare skal acceptere tingenes

nogle grænsehindringer som er rigtig rigtig svære

til en konstant og ihærdig indsats erfaringer viser at den før eller siden vil give resultater tag

eksemplet med ligpas for bornholmere

pludselig løste sig regeringen vil derfor indbyde folketingets partier til et nærmere samarbejde med henblik på at få skabt fremdrift og fastlægge en ambitiøs national indsats for fjernelse af grænsehindringer denne nationale indsats skal supplere den nordiske indsats regeringen kan derfor støtte

med folketingets partier for at indgå

en forpligtende aftale om at fjerne flest mulige hindringer for den frie bevægelighed for borgere og virksomheder inden for norden spørgsmålet er selvfølgelig hvad

er fjernelse af eksisterende grænsehindringer

tredje er information om grænsehindringer kigger vi først på forebyggelse af grænsehindringer vil regeringen arbejde for at ny lovgivning ikke skaber unødige grænsehindringer for de øvrige nordiske lande og borgerne justitsministeren

det skal kunne lade sig gøre

det angår fjernelse af eksisterende grænsehindringer er der nok at tage fat på regeringen tror at det er nødvendigt at prioritere og fokusere indsatsen for at rydde flest mulige grænsehindringer af vejen

prioriteret liste over grænsehindringer der bør fjernes i to tusind og tolv og tretten der er tale om aktører der daglig møder grænsehindringer og som

ved hvilke problemer der er værst der vil derfor i to tusind og tolv og

taget udgangspunkt i de prioriterede lister som er udarbejdet af grænsehindringsforum

det er endvidere regeringens overbevisning at vi naturligvis bør vie grænsehindringer på arbejdsmarkeds og socialområdet opmærksomhed

især på disse områder at der opstår grænsehindringer og hvor de sværeste grænsehindringer

derfor også tage udgangspunkt i rapporten udarbejdet af nordisk embedsmandskomité for arbejdsliv og nordisk embedsmandskomité for social og helsepolitik social og integrationsministeren vil efterfølgende

give eksempler på det arbejde der foregår inden for socialområdet for at fjerne grænsehindringer når det angår det nordiske tiltag er det især i min kreds af nordiske samarbejdsministre

spørgsmålet følges rigtig tæt det gør det sammen med grænsehindringsforum

bedt om at nordisk ministerråds sekretariat til hvert

samarbejdsministermøde udarbejder en liste over eksisterende grænsehindringer og med anbefalinger om en eventuel indgriben fra ministrenes side

er en rigtig rigtig god måde at arbejde på at vi hele tiden følger med i hvor langt vi er nået hvilke hindringer der eventuelt er kommet og

løse dem samarbejdsministrene afgiver også på nordisk råds session

med grænsehindringer og folketinget har sammen med regeringens redegørelse også modtaget seneste nordiske redegørelse sammen med en opdateret statusliste over grænsehindringer der involverer danmark de nordiske samarbejdsministre besluttede den

at der skal udarbejdes en egentlig politik og strategi for bekæmpelse af grænsehindringer virkning fra to tusind og fjorten og løbe tre fire år ud i fremtiden nordisk råds

arbejdet med at nedbringe grænsehindringer men det må også erkendes at de nordiske lande herunder danmark og sverige

på nogle områder har forskellige regler og traditioner som kan være svære at harmonisere

vi i de nordiske lande er gode til at informere om reglerne på relevante områder og hvor der er mulighed for forbedring vil ministrene selvfølgelig forstærke informationsindsatsen

den høring som jeg nævnte tidligere og som herre bertel

må man indrømme nogle eksempler på

jeg tror at det er værd at kigge nærmere på

kan gøre det lidt bedre der så vi ikke står i de situationer det

vi skal have senere ud over det

vil regeringen selvfølgelig lægge op til at indsatsen naturligvis

evalueres måles samt udvikles hele tiden dette vil typisk kunne gøres i forbindelse med regeringens årlige nordiske redegørelse til folketinget

her afslutningsvis vil jeg igen understrege at regeringen lægger stor vægt på den frie bevægelighed i norden og ønsket om en mere offensiv politik hvor man styrker indsatsen og forebygger nye grænsehindringer reducerer antallet af eksisterende grænsehindringer samt informerer borgerne og virksomhederne om de nuværende grænsehindringer jeg håber derfor at vi i dag i fællesskab kan tage det første skridt til at gøre livet lettere for de nordiske borgere borgere og virksomheder

skal sættes i centrum og der skal tages fat

om de konkrete eksisterende problemer inden for det nordiske samarbejde indsatsen mod grænsehindringer er et vigtigt værktøj i den sammenhæng

samarbejde som sådan at fokus og fremdrift fastholdes så

kommer konkrete resultater til gavn for netop de nordiske borgere på den måde styrker man norden og samtidig

fantastiske samarbejde der har været jeg synes som jeg også

de førnævnte grænsehindringer og jeg tror på at det kan lade sig gøre

det er

og vi skal bidrage til at unødvendige grænsehindringer mellem de nordiske lande

nedbrydes siden kul og stålunionens dage har forebyggelse af grænsehindringer været omdrejningspunktet i det

samarbejde og etableringen og gennemførelsen af det indre marked har sprængt mange grænsehindringer i eu af den grund har bevægeligheden i norden da heller ikke siden de gode gamle kalmarunionsdage været mere fri end den rent faktisk er i dag

det tætteste eu samarbejde bør jo ikke fjerne fokus fra vigtigheden af et

når vi vedtager love som kan betyde grænsehindringer i norden

om det nu også er det vi vil for sandheden

slet ikke er det vi vil det er derfor vigtigt at vi ved behandlingen af fremtidens love er opmærksomme på forhold

negativ retning kan påvirke bevægeligheden i norden

nordiske samarbejde det er alle ministres ansvar når man udarbejder lovforslag det fremgår jo allerede af justitsministeriets vejledning om lovkvalitet

i forhold til den frie bevægelighed mellem de nordiske lande

i hvert fald gerne medvirke til at der i det lovforberedende arbejde vaccineres mod nye utilsigtede grænsehindringer når der er risiko for det også i forbindelse med implementeringen af eu retten kan der være god grund til at værne mod grænsehindringer når direktiver direktiver overlader et spillerum for medlemsstaterne

spillerum jo nødig bruges til at bygge utilsigtede grænsehindringer

mellem de nordiske lande det er derfor også vigtigt at fokusere på nordisk samarbejde ved forhandlingerne i bruxelles og derfor er det vigtigt at vi samarbejder med vores nordiske

naboer hvis gennemførelsen af eu retsakter kan medføre utilsigtede grænsehindringer

opmærksomme på at det hverken er ønskeligt eller realistisk at stræbe

en identisk gennemførelse eu retten i norden det vil simpelt hen ikke være muligt

sandheden er jo den at der er ganske store forskelle i de nordiske landes lovgivning de forskelle gør at det ville være umuligt og også uhensigtsmæssigt at gå efter en identisk gennemførelse af eu retsakterne en fuldstændig ens implementering vil i praksis forudsætte at lovgivning i de nordiske lande på alle områder

en nordisk retsenhed og det er som bekendt på ingen måde virkelighedens verden men jeg håber at en skærpet opmærksomhed om den nordiske dimension kan yde et væsentligt bidrag til at forebygge nye grænsehindringer i norden det er både til fælles gavn

for de enkelte stater men også for de mennesker der kan opleve at leve i

og hvor det er nemt og overskueligt at få hverdagen til at hænge sammen derfor er det nordiske arbejde så ekstremt vigtigt det nordiske arbejde betyder også at vi skal have fokus på en høj mobilitet i norden fordi det lige præcis har betydning for de enkelte borgeres livskvalitet og også for alle landenes økonomier derfor arbejder vi naturligvis hele tiden på at forbedre disse forhold sådan at borgerne oplever så få forhindringer som overhovedet muligt når de ønsker at have mulighed for at flytte inden for norden på det sociale område kan jeg henvise til at der i regi af nordisk ministerråd i to tusind og ti blev nedsat en ekspertgruppe

grænsehindringer som grænsehindringsforum har kortlagt og denne ekspertgruppe fremlagde i går sin rapport ekspertgruppen har lavet et rigtig grundigt stykke arbejde som giver de enkelte nordiske lande et rigtig godt grundlag for at

oplagt løsning som jeg gerne vil nævne

der drejer sig om hvordan vi kan forbedre informationen information er en effektiv og billig måde til

mange af de problemer som den enkelte borger oplever i forbindelse med flytning mellem de nordiske lande information er det bedste middel til forebyggelse af grænsegængerproblemer og erfaringen viser at

god og overskuelig information til borgerne om de sociale ordninger i de enkelte lande og oplysninger

borgerne kan få mere information er

denne portal blev til på svensk initiativ og med deltagelse af eksperter fra alle nordiske lande den har været en succes for både borgere og myndigheder derfor vil jeg også se på om vi fremadrettet vil kunne udbygge de oplysninger der er på portalen så de kan blive endnu bedre helt grundlæggende skal man jo

kun kan bevilge indsatser og ydelser efter egen lovgivning

ikke det der er meningen med det nordiske samarbejde derfor er ikke altid korrekt at tale om grænsehindringer når man henviser til at tildelingen af tilbud og ydelser kræver en ny sagsbehandling i tilflytterlandet sådan må det nu engang være

skal blive bedre til at samarbejde om at løse de konkrete problemer som opstår i den forbindelse det vil vi blandt andet gøre i forbindelse med arbejdet med en revideret udgave af den nordiske bistandskonvention særlig konventionens noget uklare formulering om ansvarsfordelingen landene imellem er en medvirkende faktor til at vi

at indtænke grænsehindringsproblematikken i det fremadrettede lovarbejde som

var inde på jeg lægger stor vægt på at vi fra dansk side gør en særlig indsats for at der

at noget af det som nogle borgere oplever som værende en nordisk grænsehindring rent faktisk bunder i eu regler

i overensstemmelse med eu retten om ikkediskrimination at lave særlige regler for norden det er noget som både borgere og myndigheder og ikke mindst de enkelte nordiske landes parlamenter skal være særlig opmærksomme på et eksempel

for eksempel krav om vaccination

opleves som en grænsehindring i norden men det er

gerne understrege at jeg finder det vigtigt at vi skaber så gode muligheder vi kan

mobilitet i norden som overhovedet muligt det har vi alle glæde af

menneskeligt og økonomisk vi skal derfor fastholde vores høje ambitionsniveau i arbejdet med at løse de eksisterende problemer

fyldige skriftlige redegørelse på fire og tredive sider som rummer en meget lang og spændende liste over grænsehindringer og også nogle meget nyttige kommentarer som jeg tror vi parlamentarikere har rigtig stor glæde af det lyder spændende når samarbejdsministeren fortæller at der ved hvert samarbejdsministermøde i fremtiden vil være en debat om grænsehindringer på baggrund af en liste over de mest aktuelle

af hvordan man nu vil placere grænsehindringerne i forhold til hinanden det tror jeg at både den tidligere samarbejdsminister fru karen ellemann og jeg vil ønske den nuværende samarbejdsminister held og lykke med vi fik faktisk fjernet nogle grænsehindringer i vores tid men det var sejt og problemet er at selv om vi fik fjernet nogle grænsehindringer især nogle af dem der generer bornholmerne så opstår der hele tiden nye grænsehindringer det er derfor det er så vigtigt at vi får en dialog med justitsministeren

vigtigt at han her har givet tilsagn om at lovforslag for fremtiden ikke blot skal fortælle om økonomiske og administrative problemer lettelser eller øgede byrder

skal vurdere den nordiske effekt af et lovforslag jeg glæder mig til ved afslutningen af min tale at oplæse det forslag til vedtagelse som vi er enige om her i folketinget og som er startskuddet på en systematisk dialog mellem regeringen og folketinget om disse vigtige spørgsmål jeg er selvfølgelig enig med justitsministeren i at vi ikke

enkel løsning hvis vi havde de samme regler alle steder og kun havde et parlament så var det hele så let så kunne nordisk råd jo overtage det hele og så kunne vi lukke de fem eller otte parlamenter

det vi taler om men vi der var til stede

måtte jo konstatere at samtlige de eksempler vi blev præsenteret for eller i hvert fald de fleste af dem bestemt ikke

have frihed til at gå hver deres vej det var et resultat af tankeløshed der er ikke en kat der har tænkt på hvad betyder den her regel for dem der bor i det ene land og som arbejder i det andet eller som flytter til et andet land

hvis man havde været mere bevidst om effekten for de hundrede tusinder borgere som er berørt af det her havde man ikke gjort det man har gjort og det er derfor vi må have

mere opmærksomme på fremkomsten af nye grænsehindringer blandt andet i forbindelse med gennemførelse af eu direktiver

noget af det som jeg som samarbejdsminister bøvlede med var grænsehindringer der opstod for personer som har en uddannelse i ét land og som gerne vil arbejde i et andet land her støder man ind i autorisationer autorisationer som man kan diskutere værdien af jeg er selv skeptisk over for autorisationer men

at de rummer beskrivelser af hvilken uddannelse man skal have hvis man vil autoriseres i det enkelte land

for eksempel en uddannelse i sverige er anderledes end den vi har i

så kan man ikke blive autoriseret hvis man kommer fra det andet land her synes jeg at vi politikere på en venlig men fast måde skal sige til de relevante organisationer

folk der har en uddannelse i sverige er som regel lige så gode som

har den samme uddannelse i danmark

for hinandens kvalifikationskrav det er ikke så let jeg har selv kæmpet med de autorisationsregler der gælder for sosu assistenter jeg skal ikke trætte med historien de fleste tilstedeværende har hørt den jeg kan bare kort sige at hvis jeg ikke selv var blevet sundhedsminister efter

fået løst problemet og det er

hvis det skal være på den måde

også er problemer for elektrikere som altså har deres uddannelse

arbejde i et andet der er problemer for lokoførere og for kranførere og forleden hørte vi fra en musiker som ganske vist ikke havde problemer med autorisationer men som virkelig havde en række andre problemer og som påstod at hun betalte to og tyve procent mere i skat fordi hun bruger sin uddannelse i helsingborg mens hun bor i danmark

må vi ikke blot tage en dialog med hinanden regeringen og folketinget men også tage en dialog med de organisationer som ofte har arbejdet for at få nedskrevet firkantede regler i autorisationsbestemmelserne dem må vi tage fat i

hvis ikke de vil være lidt mere fleksible

risikerer de at vi ophæver autorisationsreglerne så vidt skulle det nødig gå men vi kan ikke leve med den tilstand der er på nogle af disse vigtige områder

så er der hele pengesektoren som ikke er belyst i samarbejdsministerens redegørelse men det var noget som det danske medlem af grænsehindringsforum ole stavad gjorde meget ud af ved høringen forleden

man i sverige har besluttet at man vil gennemføre de regler som eu forlanger skal gælde for

til et andet land end til en person i ens eget land den mente han at man i sverige ville gennemføre på den måde at man selv om man ikke er et euroland vil give borgerne den samme lettelse hvis man kan det i sverige så kan man også i andre lande det tema synes jeg at vi skal dyrke for det er

lønkonti og så videre

her synes jeg at vi skulle følge et princip som er godt at følge i alle sammenhænge nemlig lad os gøre som dem der gør det bedst lad os følge den bedste praksis

på nogle felter har bøjet sig for hinanden og fundet en løsning mon så ikke også vi kan gøre det samme i danmark der er adskillige eksempler i samarbejdsministerens redegørelse på at norge og sverige har løst problemet

og spørge os selv om vi ikke kan

det mindste lige så godt som norge og sverige for eksempel godkender norge og sverige hinandens uddannelser inden for byggesektoren hvad skulle dog årsagen være til at vi i danmark ikke på samme måde kan godkende

uddannelser jeg ved godt at vi i danmark siger vi har verdens bedste erhvervsuddannelser ikke mindst inden for byggeområdet og det kan godt være at der er nogle der siger at de er bedre end de norske og svenske men undskyld det er altså ikke den slags man skal være stolt af

norge og sverige kan give plads for hinandens uddannelser inden for byggesektoren så synes jeg at vi uden forbehold skal være med på

det gælder jo også elever som kan finde en praktikplads i et andet nordisk land det kan de ikke eller kun meget vanskeligt i dag fordi der gælder forskellige regler vi har jo lidt forskellige erhvervsuddannelser men jeg kender den svenske undervisningsminister som er meget opsat på at få erhvervsuddannelser der ligner de danske jeg er helt sikker på at han vil være meget konstruktiv hvis det handler om at danske og svenske krav skal nærme sig hinanden eller at vi slet og ret anerkender hinandens forskelligheder

så er der dette med at

skal vi informere borgerne om dem så skal det være vigtigt at finde en portal eller et sted hvor man kan blive orienteret om hvad sker der med mig hvis jeg med min uddannelse tager et job

lofoten hvad sker der så med mine socialsikringsordninger

af alle disse grunde vil jeg nu gerne på

for at indgå en forpligtende aftale om at fjerne flest mulige hindringer for den frie bevægelighed for borgere og virksomheder inden for norden herunder fastlægge klare procedurer der sikrer at lovforslag på områder behæftet med grænsehindringer er blevet vurderet i forhold til anden nordisk lovgivning forinden fremsættelse i folketinget for at undgå at der utilsigtet indføres nye grænsehindringer mellem de nordiske lande endvidere skal der være det tættest mulige samarbejde mellem de nordiske lande om det forberedende arbejde i eu i forbindelse med nye retsakter samt når disse gennemføres i de enkelte lande for at undgå forskelligheder som kan medføre grænsehindringer formålet med en forpligtende aftale mellem regeringen og folketingets partier er at danmark kan indtage en drivende rolle for at videreudvikle det nordiske samarbejde der understøtter det betydelige potentiale inden for norden

en god og gennemarbejdet redegørelse der viser den seriøsitet som regeringen går til udfordringerne

mobilitet i norden som jeg hellere vil kalde det for det er jo faktisk det vi gerne vil opnå tak for ministerens klare udmelding om at vi nu skal have gjort noget ved grænsehindringerne og også tak til de øvrige ministre jeg lagde specielt mærke til justitsministerens udtryk om at vi skal vaccinere imod kommende grænsehindringer det synes jeg er et rigtig godt udtryk det er som det også er nævnt en ganske historisk debat vi har i folketinget i dag de nordiske landes parlamenter er jo nemlig blevet enige om

parallelt skal diskuteres og debatteres

en debat som ligeledes bliver afholdt i de øvrige nordiske parlamenter i disse uger for nordiske grænsehindringer kan selvfølgelig ikke løses alene i danmark alligevel er det jo med en vis stolthed at jeg hører nordiske kollegaer rose den danske regering for i sit regeringsgrundlag at ville opprioritere det nordiske samarbejde og styrke den frie bevægelighed i norden jeg tror også at debatten i dag kan inspirere vore kollegaer i de øvrige nordiske lande

ikke mindst det forslag til vedtagelse som vi netop har hørt

i den sammenhæng skal der lyde en særlig tak til formanden for delegationen samtidig bør vi lytte til de forslag der jo selvfølgelig kommer frem under de øvrige nordiske landes debatter

med i det videre arbejde arbejdet for at sikre fri bevægelighed i norden har historisk set været en af de vigtigste opgave for nordisk råd hvor ambitionen ved nordisk råds etablering for netop i år tres år siden var et fælles uddannelses og arbejdsmarked man er jo nået langt men det er et arbejde som aldrig stopper og hele tiden skal tilpasses den aktuelle situation som i dag jo blandt andet

inkluderer et eu der både bidrager med mange løsninger men så sandelig også med mange nye udfordringer

største eksportmarked for danmark en del virksomheder har sæde i flere nordiske lande og øresundsregionen er en vigtig vækstfaktor for danmark børne og undervisningsministeren har lanceret et større arbejde om ny nordisk skole hvilket er fornuftigt da det er nærliggende at forbedre det danske uddannelsessystem gennem erfaringer og best practice fra vores nordiske nabolande høj kvalitet i uddannelsessystemet kan således opnås gennem nordisk samarbejde det er med andre ord samlet set økonomisk fornuftigt at styrke det nordiske samarbejde og den frie bevægelighed i norden det styrker målsætningen om et danmark i vækst mangel på nye standarder inden for byggebranchen er eksempel på et område hvor vi lider økonomiske tab

på et trappetrin i de nordiske lande vi kan more os

faktisk en stor økonomisk forskel i en rapport til

sveriges tekniska forskningsinstitut

for nyproducerede boliger

til at tage fat på disse udfordringer og at problemstillingen tages op i nordisk ministerråd at man valgte at nedlægge det relevante ministerråd for området i to tusind og seks hjælper desværre nok ikke men det må ikke være undskyldningen for ikke at handle på det politisk det har vi simpelt hen ikke råd til et andet vigtigt område er autorisationerne og gensidig anerkendelse af erhvervsuddannelserne i norden som herre bertel

også nævnte opgaverne som elinstallatør er nok meget ens i de nordiske lande så når der ikke kan opnås autorisation på baggrund af en elektrikeruddannelse erhvervet i

dette er en opgave som kræver aktiv deltagelse

arbejdsmarkedets parter og relevante myndigheder i de nordiske lande socialdemokraterne i nordisk råd har for nylig fremsat et forslag i nordisk råd om problemstillingen som vi forventer kan vedtages på nordisk råds session i november herefter er det op til

da opfordre relevante myndigheder og arbejdsmarkedets parter i danmark til allerede nu at begynde at se på nogle mulige løsninger

om grænsehindringer inden for social og arbejdsmarkedsområdet har netop udgivet en præliminær rapport med beskrivelser af fem og tredive grænsehindringer og forslag til løsninger nordisk grænsehindringsforum har sociale velfærdsordninger og arbejdsmarkedet som to af de vigtigste områder at løse grænsehindringer indenfor det er to områder der er meget komplekse at finde løsninger indenfor og det er samtidig her der virkelig kan findes nogle tragiske eksempler på borgere der i den grad er kommet i klemme på grund af nordiske landes myndigheders forskellige afgørelser uklare regler

efterfølgende kunne sætte mig ind i tingene og der deltog jo blandt andet to kvinder

at der er et stort behov for at finde løsninger på de udfordringer og jeg ser frem til at vi skal drøfte disse mere indgående med regeringen og i delegationen i den kommende tid desværre kommer vi nok aldrig i den situation at de nordiske landes lovgivninger i tilstrækkelig grad har taget højde for de øvrige landes lovgivninger og jeg står heller ikke her

at vi skal være ens i hele norden derfor

komme i klemme når de arbejder de bor de studerer i flere nordiske lande det må ikke føre til at flere vælger at blive hjemme det er økonomisk og kulturelt set godt

og derfor siger vi nu at der er brug for en instans nordiske borgere kan henvende sig til hvis de oplever urimelige afgørelser eller mangelfuld information

ved etableringen af nordisk grænsehindringsforum fik vi et politisk organ der arbejder med at identificere grænsehindringer og komme med forslag til løsninger til de nordiske lande og nordisk ministerråd men der er

for en juridisk instans der dels kan sikre en vis grad af juridisk bistand til borgere

dels kan bidrage til en hurtig og fair afgørelse

socialdemokraterne i nordisk råd har foreslået at der oprettes en nordisk ombudsmandslignende instans et lignende forslag er tidligere blevet behandlet i nordisk råd men er blevet afvist blandt andet fordi grænsehindringsforum skulle oprettes i dag ved vi så at der fortsat ikke er nogen nordisk instans som borgerne kan henvende sig til direkte og få juridisk bistand hvilken form en sådan instans skal ende med have skal selvfølgelig diskuteres men det er afgørende at borgerne ikke lades i stikken blot fordi de har valgt at tro på den frie bevægelighed i norden og at det rent faktisk er en fri bevægelighed

det er ikke enkelt at løse nordiske

men meget tyder på at momentum er nu meget er nået bare inden for det seneste år og nu skal det

til dørs jeg er glad for at socialdemokraternes forslag om en arbejdsgruppe om grænsehindringer under delegationen nu kan føres ud i livet med arbejdsgruppen har vi mulighed for at gå mere i dybden med de enkelte områder og dermed også presse på for at finde de gode løsninger arbejdsgruppen vil få vigtig hjælp af foreningen norden hallo norden og ikke mindst regeringens repræsentant i grænsehindringsforum ole stavad som har stor indsigt i disse spørgsmål det er også her vi kan få konkretiseret intentionerne i forslaget til vedtagelse hvad angår opgaverne med at få lovgivningsproces og processen med forberedelse og implementering af eu ret til ikke at skabe

derfor skal jeg læse ordførertalen op tak til ministrene for redegørelserne og tak til

alle sammen for at have sat forespørgslen om grænsehindringer på dagsordenen danmark har et stærkt kulturelt sprogligt og historisk slægtskab med de nordiske lande derfor er vi i dansk folkeparti glade for det nordiske samarbejde og så det gerne udbygget på visse områder og især vil vi gerne fjerne grænsehindringer der hvor det giver mening vi skal tage særlige hensyn til bornholmerne der for at rejse til andre dele af landet

uden at gøre tilværelsen alt for kompliceret vi ser derfor positivt på nogle af forslagene i redegørelsen

grænsehindringer og kan også støtte det fælles forslag til vedtagelse der foreligger i dag men de enkelte

i r ti må naturligvis udsættes for en konkret behandling på det enkelte ressortområde de fælles nordiske værdier er respekt for individet personlig frihed personligt ansvar for begge køn og på samme præmisser og disse friheder er kombineret med en stærk pligtfølelse over for fællesskabet dansk folkeparti mener at det er afgørende at bevare norden som et område hvor disse værdier er de dominerende og man kan leve og udfolde sig frit og føle

det fællesskab vi bidrager til som værdifuldt men i denne periode bliver vi også udsat for massiv påvirkning udefra som gør det vigtigere end nogen sinde at forsvare de idealer om frihed og ligeværdighed som de nordiske samfund bygger på vi kan ikke tage for givet at alle indvandrere deler de samme værdier som vi har i norden i perioden to tusind og et til to tusind og elleve lykkedes det heldigvis i stort omfang for venstre konservative og dansk folkeparti at bremse masseindvandringen til danmark det samme kan man ikke sige om vores nordiske broder og søsterlande det er derfor vigtigt når vi taler om fri passage for nordiske statsborgere at vi at vi ser i øjnene at vi skal holde et vågent øje med folk der har ondt i sinde vi ser i disse uger et eksempel på grænseoverskridende terrorisme udfolde sig i retssalen hvor fire svenske statsborgere med rod i andre lande står tiltalt for forsøg på terrorisme imod

det er noget der viser noget om at der er nye trusler i dagens norden og når vi taler om fjernelse af grænsehindringer skal vi tage sådan et eksempel med i debatten og gøre os klart at der også er brug for et godt politisamarbejde

for norden for at der fortsat kan være pasunion og fri passage for nordiske statsborgere vi skal også gøre opmærksom på

en nylig undersøgelse viser at dette foregår via sverige og i høj grad bruges af ikkevestlige indvandrere når vi taler om fjernelse af grænsehindringer i norden vil dansk folkeparti godt henlede opmærksomheden på at vi tillægger nationale grænser stor betydning og fortsat går ind for grænsekontrol for at bekæmpe smugling og andre former grænseoverskridende kriminalitet

dog skal denne kontrol ikke blive til chikane for bornholmere der passerer igennem sverige det bryder vi os naturligvis ikke om vi noterer os samtidig med fornøjelse at regeringen i sin redegørelse konstaterer at det er de svenske myndigheder der bestemmer hvilken

det forekommer dansk folkeparti at dengang der var tale om dansk

var det vist eu der skulle bestemme r ti oplister tre indsatsområder 1 forebyggelse af grænsehindringer som vi ser meget positivt på

som vi også ser positivt på

en grundig behandling på det område hvor sagen hører hjemme nogle vil kunne fjernes mens andre vil kræve

og 3 information om grænsehindringer som vi også synes er vigtigt og som allerede realiseres i dag for eksempel gennem øresunddirekt dansk folkeparti ser derfor positivt på nogle af forslagene i redegørelsen om fjernelse af grænsehindringer

der ligger og som vi alle sammen

handlede om samhørighed i norden

der kom nogle toner om at der ligesom var nogle bestemte mennesker heroppe som vi skulle passe meget på der blev ligefrem nævnt noget om terrorisme som åbenbart var forbundet med folk

muslimsk orientering hvilke jeg

er lidt ude af proportion med den retssag der kører i

men lad det nu ligge men jeg kan forstå at ordføreren bebrejder de andre nordiske lande at de ikke har sørget for at begrænse indvandringen så spørger jeg bare hvilke konsekvenser får det for ordførerens syn på fjernelse af grænsehindringer inden for norden er det sådan at man måske kunne tænke sig

så vi forhindrer at vi skulle få nogle af de her mennesker som ordføreren åbenbart ikke gerne vil være sammen med

bestemt gruppe jeg ser også meget positivt på det her det gør vi

sådan set kun fordi det er noget vi skal holde øje med men det drejer sig selvfølgelig ikke kun om en bestemt gruppe det drejer sig

at man generelt skal skal holde øje med

andre steder så

det nordiske samarbejde og vi er også meget positive over for at få fjernet så mange grænsehindringer som muligt

at undersøge borgere af nordisk

er da glad for at der ikke ligger nogen forslag om at der skal indføres flere grænsehindringer for at opfylde det mål som ordføreren ellers var inde på så så jeg må vel kunne tillade mig at konkludere at det

problemer som vi fortsat skal holde øje med

ikke se at det skulle ændre på at vi fortsat får en god debat om ophævelse af grænsehindringer i norden

ordfører der læser en tale op men jeg kan jo fornemme at

er rigtig godt inde i området så derfor vil jeg tillade mig

og snakker noget om om grænser er dansk folkeparti så ved

at det er en beslutning der alene foretages af de svenske myndigheder

ikke sjovt så da en bemærkning der var værd at nævne i forhold til den debat vi havde

heller ikke alle sammen i norden med i eu så vi kan ikke bare tage det

de forskellige lufthavne så hvad er det egentlig mere konkret dansk folkeparti foreslår

hvis ordføreren er orienteret om det hvordan er det en

mere smugling man fandt faktisk også

og valuta der kom ind

over grænserne det var selvfølgelig et forsøg

den grænsekontrol vi vi nævner her at både danmark og og sverige

så derfor syntes vi det var lidt sjovt at der står i regeringens redegørelse at i det tilfælde er det altså svenskerne alene

det var eu der bestemte over danskernes

island åland og færøerne har også emnet på dagsordenen

at alle de nordiske lande i fælles enighed har fået sat grænsehindringer til debat i parlamenterne er nyskabende efter flere år med megen snak om emnet og efter flere år med grænsehindringsforum tror vi

et skridt hvor vi ikke kun taler men hvor vi også handler grænsehindringer er et vigtigt emne barriererne mellem de nordiske lande er små men vi skal intensivt arbejde for

nedbryde dem endnu mere især her i øresundsregionen hvor vi har stor interesse i at gøre det lettere at bo på den ene side af sundet og arbejde på den anden

dagligt det skaber vækst og det skaber kulturelt sammenhold vi havde så sent som i tirsdags en høring her på christiansborg

at tre enkelte grænsehindringer

en milliard kroner fordelt på tværs af sundet det er tankevækkende i en tid hvor økonomien er så presset som den er

regeringen har stort fokus på området og jeg er enig i at

grænsehindringer det gælder både om at fjerne eksisterende hindringer forebygge kommende

at konsensus af og til ikke fører til noget

positivt længe har politikere på tværs af grænser og partier været enige om at grænsehindringer skulle nedbrydes

viser sig jo en sjælden enighed om det

regeringen til at indkalde til forhandlinger om fjernelse af grænsehindringer

haarder som står i spidsen for vores arbejde og så tror jeg også at herre ole stavad som dansk repræsentant i grænsehindringsforum fortjener vores tak og anerkendelse for sit arbejde

jeg sammen med andre unge politikere fra norden og nordvestrusland

talt for nedbrydelse af grænsehindringer

alle var ligesom enige men efterfølgende er

konsensus er også til stede hos dem

vi får næppe slettet samtlige hindringer

det godt at være rustet til det også i fremtiden jeg ser frem til forhandlingerne og som sagt kan vi både støtte regeringens redegørelse og forslaget til vedtagelse tak for

den her debat der har været de sidste år om grænsehindringer har jo vist at der er plads til forbedring vi skal derfor benytte os af den lejlighed vi har her og i de andre nordiske parlamenter

skal vi have ordnet det er ikke lang tid siden der var en mand som fik en blodprop i sverige han havde problemer med at komme hjem og blive behandlet i danmark fordi der var nogle betalingsproblemer

stykke tid siden købte jeg en bog af en af mine norske kolleger

som betaling er altså en udfordring det er jo fuldkommen håbløst at man ikke bare på sin nemid

et problem men hvorfor får vi det så ikke bare løst de der banker skal

om vores egen indsats en historisk situation hvor vi rent faktisk systematisk går i gang med at fjerne og forebygge grænsehindringer det er en udfordring og jeg håber inderligt at det her

der deltager i det nordiske samarbejde men vi skal så også have kanten vi skal holde fast i at

svenske fællesskab

at det ikke bare er nok at de sidder i

og bliver enige de skal holdes fast på at de

jo en regering der i selve regeringsgrundlaget har skrevet

har vi jo en regering der gerne vil men vi bliver hele tiden nødt til at holde de andre fast på at de

forslag til vedtagelse som herre ole stavad har hjulpet os med

at lave og tak for det viser jo også at der kommer forpligtende

skal systematisk når vi laver vedtagelser

i eu sørge for at det nordiske samarbejde de nordiske særlige forhold er inde i det før eu direktivet bliver vedtaget

så skal implementeres skal vi sikre

kan vi risikere det er sket rigtig mange gange

men vi støtter naturligvis vedtagelse og holder fast i at det så også bliver

for den danske delegation for hans ihærdige arbejde for at få samlet os alle sammen om

herre ole stavad for hans ihærdige indsats som nyt folketingsmedlem

komme med i det her arbejde jeg har deltaget i det fagforeningsmæssige samarbejde i norden i rigtig mange år og det bestyrkede mig jo

én stor familie jeg synes jo heller ikke i oplevelserne med de nordiske faglige kollegaer at problemerne var større end at ordet grine

og at svenskerne af samme grund ikke har et ord der hedder hyggeligt det har nordmændene men af en eller anden grund

dialekter af det samme fælles gamle sprog som vi på færøerne og i island kan høre i sin oprindelige form næsten da det forstår vi andre så ikke så meget af

de slår gerne over i koloniherrernes sprog så vi kan føle os hjemme

men heller ikke her er sprogproblemerne større end at de har kunnet løses over en olut eller to og lidt svensk kan vi jo alle sammen især ud på de små timer

de gider ikke tale skandinavisk de vil hellere tale engelsk men ok så bliver det hele også så meget nemmere men efter læsningen af det her baggrundsmateriale

er det jo gået op for mig at den her forestilling om én stor familie åbenbart var en stor vildfarelse jeg er faktisk dybt rystet over de mange hindringer der er for almindelige menneskers fri bevægelighed med hensyn til bosættelse uddannelse arbejde understøttelse og sociale ydelser på trods af at fri bevægelighed jo er et af de principper der bliver hyldet allermest i alle fem parlamenter stort set hver evig eneste dag

også rystet over at grænsehindringerne især synes at ramme mennesker der af den ene eller den anden grund kun står med det ene ben inde på arbejdsmarkedet

kan man godt sige det på den måde men som arbejder både i sverige og danmark hvilket medfører at pågældendes danske arbejdsgiver skal betale svensk arbejdsgiverafgift det er nok ikke noget der ligefrem er befordrende for samme svenskers beskæftigelse her i landet

mennesker der pendler til arbejde i et andet nordisk land og som bliver uarbejdsdygtige i længere tid efter medicinsk behandling kan de få svært ved at få en arbejdsrelateret rehabilitering i bopælslandet

for at komme tilbage på arbejdsmarkedet i stedet kan de blive tvunget til at rejse til det land de arbejder i

for at gennemgå en rehabilitering

og modstridende regler for tilkendelse

medfører en øget risiko for at disse mennesker

deltidssygemeldte og arbejdsløse som også er beskrevet på ministeriets uhyggelig

jeg er glad for at vi kommer et skridt videre for det fornemmer jeg trods alt at vi gør vi ved alle sammen at det går meget langsomt med at få vendt sådan en supertanker men det er jo en historisk begivenhed at vi nu i hvert fald diskuterer tingene i fællesskab i alle de nordiske parlamenter og vi må bestræbe os på at vi får et samarbejde der gør livet lettere for mennesker det er trods alt det vi er sat i verden eller i folketinget for en væsentlig udfordring er jo beskrevet af de to forskere mette buskjær christensen og niels fenger de siger at især i forhold til implementering af eu direktiver har vi et stort problem fordi den ofte bekræftede nordiske vilje til samarbejde og nu citerer jeg ikke synes at være blevet viderekommunikeret effektivt til de embedsmænd der skal gennemføre direktiverne det er da en kritik af regeringerne der vil noget deres barske beskrivelse af virkeligheden

peger jo også på det helt grundlæggende problem

i forhold til eu lovgivningen men der er

vedtagelse vi har for der står at vi må ind i den forberedende fase når eu

man skal stå meget tidligt op ja man skal nærmest slet ikke gå i seng hvis man vil påvirke eu lovgivningen fordi det er en så lang og kompliceret proces og det tror jeg godt vi er opmærksomme på

gerne vil have et fælles arbejdsmarked

hvor det skal være nemt så er det jo indlysende at pengeoverførsler lønoverførsler skat og hvad der ellers kan være

danske regering sætter sig i spidsen for at tage kontakt til de andre nordiske regeringer

så kan vi jo løse mange af de her problemer

en god redegørelse og for ministrenes opbakning jeg skal ikke holde noget langt indlæg men jeg vil meget gerne rose vores ledelse ikke mindst personificeret af herre

tryk på den her sag både pisk og gulerod skal

en forandringsproces som der har været snakket rigtig meget om og som vi jo rigtig

egentlig burde det jo ikke være så vanskeligt når vi snakker om de nordiske lande når vi sammenligner med hvad der sker i eu med de kæmpe forskelle der er på nord og syd

det ganske europa så burde det være a

har været skæbnens ironi at når vi prøver

vi fået problemerne fordi vi har forskellige ambitionsniveauer når vi implementerer eu direktiverne der har vi en sådan særlig dansk

der skal være højt til loftet når vi implementerer vores eu direktiver der skal være mange snirklede regler og det skal være dyrt

jo ikke altid at man synes det i de andre eu lande så forskellene bliver faktisk større

det jo rigtig godt at vi nu får fokus på at tage det i

allerede ved udarbejdelsen selv om det selvfølgelig er svært som det også

også i lovforberedelserne herhjemme

en historisk begivenhed når samtlige

nordiske parlamenter i disse dage debatterer den frie bevægelighed i norden det synspunkt vil jeg gerne tilslutte mig

det her serviceeftersyn

ind i procedurerne for som det blev sagt jeg tror at

indebære at man hviler lidt på laurbærrene og så ender det med at implementeringen kommer ud af fokus så det at vi kommer ind i processerne ved lovgivningens udarbejdelse tror jeg er rigtig rigtig vigtigt skal vi realisere vores vision om at øresundsregionen skal være ét integreret marked tror jeg også at det er fantastisk afgørende at vi får informationsopgaven

så man ikke skal ringe til fire forskellige instanser og få fire modstridende svar som en af deltagerne forklarede på

og heldigvis på en prioriteret måde så de

under behandling først vi støtter selvfølgelig tekstforslaget og glæder os til

konstruktive indlæg der allerede har været det er ikke en overdrivelse når næstformanden for folketinget formanden for den danske delegation i nordisk råd herre bertel haarder kalder denne fælles debat i de nordiske lande for en historisk begivenhed

være mere enig i den politiske retorik bruges ordet historisk meget ofte i flæng om stort og småt ligesom for at skabe en højtidelig stemning om en ellers

det er der sjældent noget der er men netop det nordiske lovsamarbejde er slet og ret historisk fordi der igennem et lille årtusinde har eksisteret et helt særligt samarbejde på tværs af de nordiske

kalmarunionen over fælles lovbøger og op til nordisk

ministerråds oprettelse tidligere var vi ganske vist også temmelig krigeriske i perioder men siden midten af atten hundrede tallet har historien villet det sådan at samarbejdet mellem vores lande kun er blevet styrket dag for dag særlig siden nordisk råds oprettelse efter anden verdenskrig vi konservative har altid været meget positivt indstillet

på grund af de historiske og de kulturelle

meget andet og i høj grad også fordi vi er lande med så ensartet en social og økonomisk struktur som vi faktisk er de udgør nemlig det nødvendige grundlag for et

den samfundsmodel vi har udviklet i de nordiske lande er i de her finanskrisetider udfordret af lav vækst og

på længere sigt at kunne undergrave den velfærdsmodel som vi alle holder af

hver især er vi små lande og kun hvis vi går sammen om at løse udfordringerne i fællesskab kan vi bevare ikke blot det vi har til fælles man også det som de enkelte lande betragter som deres vigtigste nationale særkende at der bør herske fri bevægelighed for mennesker så vel som for varer i norden står hævet over enhver økonomisk tvivl det står også hævet over enhver tvivl i

samkvem og ikke mindst samhandel landene imellem er nemlig dybt

hvor samkvem og samhandel trives opstår der vækst

når vi derfor lokaliserer uoverensstemmelser i forhold til de nordiske landes lovgivning og administrative praksis som fratager de studerende

vi konservative går således ind for at fjerne enhver form for barriere og grænsehindring i norden som målt i velstand på kort sigt vil koste os milliarder af kroner men målt i velfærd på længere sigt vil koste os endnu

kommende serviceeftersyn af lovgivningen og håber og tror da også at regeringen vil være imødekommende over for den positive dagsorden og fremsætte nogle konkrete initiativer inden for den nærmeste fremtid jeg vil især rose

tale om de mange tiltag han redegjorde for og som vi kan bakke fuldstændig op om

gode ting her under debatten særlig hæftede jeg mig ved fru anne baastrups kommentar om at vi er en frygtelig hyggelig forsamling i nordisk råd

og med den meget vigtige høring som vi oplevede i tirsdags og hele vejen

at det her altså har høj prioritet og det har mere end det der er et politisk krav om at

utrolig glad for at der fra justitsministerens side nu også er tilkendegivet vigtigheden af hele det her fremadrettede arbejde med at forebygge at der kommer nye grænsehindringer og særlig

ministerens forklaring om at det her med at

i min glade naivitet havde sådan et ønske om at vi når vi står med

deklaration på bagsiden og den står jo på nordisk

implementeres jo på den måde i hvert fald på en matasflaske det ville være fantastisk men jeg forstår det

ved den her specielle lejlighed at

at der opstår nye grænsehindringer ved ny lovgivning

nordiske lovgivning eller bliver det sådan at der for hvert område skal være en der udpeges til

den nordiske vagthund hvis man kan kalde det det det kunne jeg umådelig godt tænke mig

at høre justitsministerens bud på så vi kan komme det lidt nærmere vi står jo helt konkret med med grænsehindringslisten og jeg ved godt

og det er rigtigt at der er sat

det løses så ved

utrolig godt tænke mig at høre justitsministerens mere konkrete bud på hvordan man

det gribes an så fremgår det jo allerede af justitsministeriets vejledning om lovkvalitet at

bemærkninger i relevant omfang

lovforslag har særlige konsekvenser i forhold

til de øvrige nordiske lande herunder i forhold til den fri bevægelighed mellem de nordiske lande så bør der redegøres nærmere herfor i bemærkningerne til lovforslaget

vejledning om lovkvalitet

udsendte så i foråret to tusind og ti et brev til samtlige ministerier hvori der blev gjort opmærksom på at lovforslag i alle relevante tilfælde bør indeholde en beskrivelse af lovgivning i de øvrige nordiske lande vi vil i forbindelse med den førstkommende udgave af det årlige orienteringsbrev til samtlige ministerier

det er helt konkret om vigtigheden af at bemærkninger til lovforslag indeholder en beskrivelse af lovgivning i de øvrige nordiske lande selvfølgelig hvor det er relevant det giver sig selv og justitsministeriet vil endvidere

er behov for yderligere vejledning om det nordiske samarbejde på lovgivningsområdet

også er det er den helt konkrete måde det kan gribes an på det er jo ikke justitsministeriet der skriver lovbemærkningerne til alle lovforslag så derfor er det meget godt at der er vejledninger det

eneste fremtidige møde i samarbejdsministerrådet

vil bringe det op om ikke hver gang så i hvert fald nogle gange i justitsministrenes forsamling for hvis vi skal gøre noget ved grænsehindringerne

forudsætter det jo et nordisk samarbejde justitsministeren kan ikke sidde i danmark og løse det alene han er nødt til at samarbejde med sine nordiske kollegaer derfor ville jeg bare meget gerne have et tilsagn om at justitsminister vil bede om at få det på dagsordenen ved førstkommende lejlighed også som opfølgning på de debatter

forstår jeg i flere parlamenter nu om det her emne at det selvfølgelig også er noget der vil være på dagsordenen næste gang der er møde mellem de nordiske

også glad for at konstatere at der er bred enighed om det fælles mål

det er selvfølgelig også på tide som

meget rigtigt sagde at vi alle sammen kommer i arbejdstøjet og starter det konkrete arbejde jeg synes også vi har et rigtig godt udgangspunkt i regeringens

udgøre en nyttig ramme for det videre arbejde vi nu skal i gang med

tage skridt til at invitere delegationen eller udvalgte medlemmer af delegationen det er ikke helt klarlagt endnu inden sommerferien

forpligtende aftale om at fjerne flest muligt hindringer

at videreudvikle det nordiske samarbejde der understøtter det betydelige potentiale

at det er historisk men men også at vi

ministerniveau og sætter

på dagsordenen og det er

er det fuldstændig korrekt så tusind tak for

ord om arbejdsministerens redegørelse der er dog en ting som er fraværende i den redegørelse

nævnte om

at det jo ikke vedrører noget som offentlige ministerier gør men det vedrører sandelig borgernes hverdag og er stærkt generende derfor vil jeg spørge samarbejdsministeren om han kunne tænke sig at tage en snak med sin kollega vækst og erhvervsministeren for at få denne denne minister til også at tage sagen op med sine kollegaer i de nordiske lande så de får en debat på ministerniveau om hvordan de kan

jeg ved godt det handler om at tage forbindelse til bankorganisationerne men det er jo også det vi blandt andet

til relevante private organisationer

presse på over for sine kollegaer herunder vækst og erhvervsministeren vi har lige fået tilsagn fra justitsministeren men der er jo andre ministre som også har brug for at blive bedt om at

nu har jeg tilfældigvis et møde med vækst og erhvervsministeren her senere i dag og allerede der vil jeg tage det op

jeg også sikker på at ligesom med justitsministeren

også få kigget på det og så har vi jo et møde som jeg

kommer man ikke så langt med disse ting og skiftende statsministre og justitsministre har

hvor de formaner om

gøre noget ved for eksempel grænsehindringer og andet på det nordiske område men problemet er at der som regel ikke kommer noget svar på de breve og derfor vil jeg spørge samarbejdsministeren om ikke han i samarbejde med statsministeren kunne overveje et nyt brev til ministrene hvor de bliver bedt om at svare ikke svare på hvorfor problemerne er der men svare på

altså det handler jo om at stille det rigtige spørgsmål og det rigtige spørgsmål er ikke hvorfor er der den hindring det rigtige spørgsmål er kan vi få to eller tre modeller for hvordan man kan fjerne den hindring vil samarbejdsministeren

skrevet med mine nordiske kollegaer blandt andet

jeg vil gerne tage en snak med statsministeren om

det som vi rent faktisk har talt om i dag det ene udelukker ikke det andet

jeg vil gerne skrive men men det som virkelig vil rykke

haarder sagde faktisk også til mig

vi jo er fælles om det her og det tror jeg er en meget meget væsentlig forskel det

og det andet er at de forhandlinger vi

i løsningen af de her grænseudfordringer

nok også opfordre til at skrive breve så

og det kan vi jo også løfte sløret for kommer kommer til at være en del af de forhandlinger vi starter jo netop

vi står med listen og her er tre og tredive og dem kan vi fordele ud i de ministerier hvor de rettelig hører hjemme

være med at bruge brevskabelonen den har ikke virket

specifikke optegnelser også på skrift sådan så det

de samtaler man måtte have internt i regeringen

systemet bag ministeren som jo altså har til opgave at løse

at sætte gang i det arbejde og igen det ene udelukker ikke det andet jeg synes

fantastisk at vi angriber det fra mange forskellige niveauer også også fra samarbejdsministrenes side

jeg er ikke et sekund i tvivl om at

vil jeg gerne stille hende et spørgsmål om det brev

los formand harald børsting fra bente sorgenfrey formand for ftf

og fra generalsekretærerne for nordens faglige samarbejdsorganisation og

brynjulfsdottir og kristín ólafsdóttir de skriver et fælles brev et bemærkelsesværdigt brev hvor de kræver handling nu med hensyn til tre alvorlige grænsehindringer det ene vedrører arbejdsløshedsforsikring det andet vedrører rehabilitering og det tredje vedrører arbejdsmarkedspolitik

nu er det jo ikke altid at jeg synes man skal gøre det som organisationerne siger men i det her tilfælde synes jeg altså at disse fællesnordiske kræfter har en rigtig god sag noget af det er utrolig svært at løse og jeg misunder ikke socialministeren opgaven på det her felt men før vi nu anbringer et eller flere af disse problemer i kategorien uløselige

synes jeg dog at der bør gøres et alvorligt forsøg på at tage det op

om hun vil love at bringe det op når hun mødes med sine kollegaer

tilføje et spørgsmål som selvfølgelig måske ikke rigtig er socialministerens område men som alligevel er en meget bemærkelsesværdig grænsehindring for det er jo sådan at hvis man har været så uforsigtig at tegne en kapitalpension og det er der jo rigtig mange læger og tandlæger og såmænd også sygeplejersker som har gjort så skal man passe på med at tage job i de andre nordiske lande for så bliver man beskattet to gange nu ved jeg godt at socialministeren er minister for sociale pensioner og ikke nødvendigvis for kapitalpensioner men kunne

interessere sig lidt for det og måske tale med vækst og erhvervsministeren om det problem for det synes jo at være sådan en helt indlysende klokkeklar sag som skulle kunne

afsløre over for salen at det her spørgsmål er et jeg har arbejdet med i rigtig mange år inden jeg blev medlem af folketinget medlem af borgerrepræsentationen i københavn og i den forbindelse har jeg siddet i

komiteer som har haft til opgave at lave en samlet vision for arbejdet mellem københavn og malmø jeg har efterfølgende

for fem år siden skrevet speciale om lige præcis hindringerne ved grænserne og i den forbindelse synes jeg at det har været underholdende måske lidt trist også at sidde og høre på debatten i dag

det er godt der bliver gjort noget ved det men mange af tingene har jo ligget klar i rigtig rigtig mange år og derfor er jeg

at man nu i folketinget og i regeringen vil gøre mere for at løse

herre bertel haarders iver og engagement for at få løst dem men det har jo ikke altid været bakket lige meget op

jeg gennemgik i min tale

jeg er meget optaget af at følge den her debat til dørs jeg føler mig også som borger i øresundsregionen og

klynger og for hvordan vi kunne generere endnu større fællesskab og samarbejde hvis vi fik gjort noget ved de her grænsehindringer

er et sekund for tidligt at der bliver taget så meget så seriøst hånd om det som der gør med den debat der har været i dag

stillet nogle konkrete spørgsmål om hvorvidt jeg ville rejse nogle problematikker især i

kapitalpensioner over for mine ministerkolleger og til det kan jeg naturligvis kun sige at det gør jeg gerne

rigtig vigtigt at vi får gjort noget ved grænseproblematikken det er en problemstilling jeg som sagt har arbejdet med i mange år og som jeg glæder mig over at der nu i folketinget er så bred enighed om at fremme i så høj grad som debatten i dag har afsløret

ordet er forhandlingen sluttet afstemningen om det fremsatte forslag til vedtagelse vil som nævnt først finde sted på tirsdag den fireogtyvende

den første ordfører er herre jan e jørgensen

ændringerne vil finde sted på følgende områder fokuseret klagesagsbehandling indsendelse af klager gennem førsteinstans hjemvisning

nu vil jeg sige noget som jeg nok ikke får sagt så tit først og fremmest skal der lyde en ros

for endelig at reagere på ekspertudvalget om klagenævnets anbefalinger om at få en hurtigere og mere målrettet sagsbehandling

ligger og venter på at blive behandlet i natur og miljøklagenævnet men det er blot en af ekspertudvalgets anbefalinger som altså har ligget klar siden september sidste år flere udvalg har peget på at klarhed i lovgivningen så alle forstår og respekterer de fælles spilleregler er helt centralt for at sagsbehandlingen på hele miljøområdet fungerer optimalt i sidste ende må målet jo være at reglerne er så klare når de vedtages her i folketinget

virksomhedsudvalget og husdyrreguleringsudvalget ikke følges op med lignende ændringer det gælder blandt andet anbefalingen fra husdyrreguleringsudvalget om at der sker en udfasning af dyreenhedsbegrebet således at anlæg reguleres efter konkret udslip og arealer reguleres efter hvor sårbare de er ved at man adskiller husdyranlæg og arealer både ekspertudvalget og virksomhedsudvalget anbefaler ligeledes at man tager mere gennemgribende fat i miljølovgivningen så der sker en mere gennemsigtig implementering af eu direktiverne

vi kommer til bunds i nogle af de uklarheder som miljøreglerne i høj grad lider af disse helt konkrete forslag ignoreres af miljøministeren og flyttes nu til natur og landbrugskommissionen hvor de samme eksperter altså nu bare to år senere bliver bedt om at svare på om de stadig mener det samme som de gjorde for to år siden det vidner ikke om en stor lyst til at fremme de store vækst og eksportmuligheder der ligger begravet i disse

hundrede og syv og fyrre hvis overordnede formål må siges at være nyttigt selv om der ikke tages højde for alle aspekter ideen om at førsteinstansen får mulighed for at forhandle løsninger igennem inden hele klagemaskineriet starter virker som en åbenlyst god idé det er dog helt centralt at der er klare retningslinjer for rammerne af en forhandling

må forlænge den samlede sagsbehandling i en efterfølgende klagesag hvis der ikke opnås enighed vi er positive over for forslaget om at klageinstansen kan vælge at koncentrere sig om at behandle de væsentlige dele af klagen og at klageinstansen får mulighed for kun at behandle

der konkret er klaget over ekspertudvalget har blandt andet et eksempel med en klage som udelukkende peger på lugtgener fra et anlæg men hvor klagenævnets praksis fører til en mere omfattende og tidskrævende undersøgelse

kan vel kun sige at det er hensigtsmæssigt at ændre loven så der ikke bruges unødig tid på irrelevante undersøgelser men lovforslaget her desværre også elementer som vi i venstre ikke kan være tilfredse med blandt andet virker det højst besynderligt at man vil nedsætte klagegebyret det vil alt andet lige gøre vurderingen af klagerelevansen mindre for klageren og dermed være med til at

om at begrænse antallet af hjemvisningssager er venstre positivt indstillet det er en rigtig god idé at stille krav til klagens indhold samt at hjemvisningen af sager til førsteinstans ledsages af en fyldig begrundelse med en vejledning til de primære myndigheder alt i alt rummer l en hundrede og syv og fyrre overordnet overordnet set en række gode initiativer som venstre er positivt indstillet over for vi har dog en række spørgsmål og betænkeligheder i

den videre lovbehandling til sidst vil jeg pointere at det er stærkt beklageligt at der ikke er taget hånd om det

virkelig kunne effektivisere sagsbehandlingstiderne og forbedre husdyrreglerne men som ministeriet har udsat til genbehandling i

var venstres ordfører meget optaget af at der var kommet nogle indvendinger fra advokatrådet i forhold til

meget meget vigtige og spiller en stor rolle i debatten

fæstner vi os i venstre ved at

prøve til det som man finder relevant og til det som klageren har påpeget det er altså ikke

miljøklagenævnet dér har den kompetence som

en forholdsvis mild indsigelse

undersøgelser osv fordi man ikke næret tillid til at

fødevareministeriet

hvor det handler om at få bekræftet et synspunkt som venstre har

grund til at igangsætte nogen undersøgelser

venstre og herre jan e jørgensen har den samme tilgang til advokatrådets

meget kompetente jurister

jo ikke sådan at vi lægger vores beslutningskompetence hos advokatrådet og og siger at advokatrådet

ret eller at advokatrådets bekymringer altid

er da også helt sikker på at advokatrådets høringssvar er noget der vil

i den fremtidige sagsbehandling i natur og miljøklagenævnet

man er opmærksom på de problemer som advokatrådet

formål med dette lovforslag er at sikre en hurtig og effektiv behandling af klagesager og det støtter socialdemokraterne lovforslaget indeholder derfor forslag til bestemmelser om fokuseret klagesagsbehandling indsendelse af klager gennem første instans typisk kommunen hjemmel til at forpligte førsteinstansen til digital kommunikation hjemvisning og tilbagebetaling af klagegebyrer

og miljøklagenævnet skal fungere optimalt så skal det kunne sagsbehandle effektivt det siger ligesom sig selv og regeringen gør med det her lovforslag sagsbehandlingen hurtigere og meget mere dybdegående

for at kunne fokusere på de forhold som der er klaget over kernen i officialprincippet er at forvaltningen skal sikre at en sag er fuldt oplyst før der træffes en afgørelse

forslaget forholder sig derimod til hvor meget nævnet skal tage stilling til og nævnet kan begrænse sig til at prøve det der rent faktisk klages over i forbindelse med at lette sagsgangen arbejdes der på at digitalisere klagesagsbehandlingen og meningen er at førsteinstanserne fremover skal kunne indsende klager ved at benytte sig af en klageformular på en webportal samtidig gives der lov til at klagenævnet kan udsende breve og andre dokumenter uden fysisk eller maskinel underskrift og disse tiltag vil bidrage til en langt smidigere sagsbehandling i henhold til århuskonventionen må det ikke være uoverkommelig dyrt at klage og derfor

regeringen nedsætte gebyret for alle der ønsker at klage uanset om klagens afsender er en virksomhed eller privatperson et klagegebyr på fem hundrede kroner mener vi er inden for rammerne af netop århuskonventionen og sikrer klagerens retssikkerhed fordi gebyret kan tilbagebetales hvis klagen afvises eller klager får helt eller delvis medhold

hvis klagen trækkes tilbage på et tidligt tidspunkt det er ikke meningen at gebyret skal være en barriere og dermed hindre retssikkerheden ydermere indeholder

begrænsning af miljøministerens muligheder for at klage over kommunale afgørelser efter husdyrgodkendelsesloven til sager hvor væsentlige nationale eller internationale interesser

det vurderes at der ikke længere er behov for at ministeren har en generel klageadgang afslutningsvis fastlægger lovforslaget at rørlagte vandløb ikke skal have den lovpligtige bræmme på to m så med det her lovforslag

fra et eksternt ekspertudvalg hvis anbefalinger bidrager til at borgere såvel som virksomheder vil opleve hurtigere sagsbehandling i natur og miljøklagenævnet

have juridisk berettigelse til at kunne rejse en

og med lige præcis en nedsættelse af klagegebyret vil vi med det her lovforslag fremme retssikkerheden også for det

er venstres bekymring at vi risikerer at de tiltag vi tager

den ene side som er positive og som vil nedbringe

i hvert fald ikke ikke alene derfor skulle venstre måske være mindre bekymret men erfaringerne viser faktisk at når det er

at man sænker et klagegebyr

vil der i en kortere periode og her taler vi om måske under et halvt år ske en stigning i antallet af klagesager hvorefter det vil udjævne sig og oftest også falde den erfaring ser man fra andre klage og ankenævn der udenretligt behandler klager på vegne af borgere og i øvrigt også virksomheder jeg forventer det samme vil ske her i den her sammenhæng

er det samlet set socialdemokraternes opfattelse at det

faktisk vil gavne retssikkerheden med de øvrige tiltag der lægges op til med lovforslaget

nogle små forbedringer undervejs

gerne kvittere for men vi har også nogle bekymringer lad mig bare sige

få lov til

prøve nogle enkelte punkter i en sag i stedet for at skulle kigge hele sagen igennem synes vi er udmærket det er godt at man kan fokusere på det

er klaget over

i stedet for at sende breve frem og tilbage

er at vi får nogle af de her sager

som ikke bliver afsluttet ministeren

kan behandle alle sager inden for

det burde alle sammen have ret til hvis det stod til dansk folkeparti det er jo en skrue uden

få sin sag afsluttet så vi vil gerne have en effektiv sagsbehandling vi vil gerne have at man fra regeringens side

natur og miljøfagligt ekspertudvalg har lagt op til

igen er det kun små skridt regeringen lægger op til her

miljøklagenævnet derfor er

skaber lange ventetider for de her virksomheder som jo egentlig skulle være med til at skabe arbejdspladser så man kan sige

at man nu skaber

er i orden vi har jo set at da vi ændrede det da vi forhøjede niveauet faldt

antallet af klager men det respekterer man ikke nu nu er man ude

håber at at det går den anden vej det har altid været sådan at man får sine penge tilbage hvis man har fået medhold eller delvis medhold i en sag så er pengene blevet tilbagebetalt uanset om man har betalt fem hundrede kroner

så var der jo noget om snakken men det der måske kommer til at ske nu er at mange folk ser

forhale en sag i et halvt år for en virksomhed det kommer til at betyde mange arbejdspladser det tror jeg på

vil komme til at betyde det modsatte nemlig at nogle bliver skubbet i døden fordi de kommer til at ligge og vente lang tid

at vi får lovforslaget delt op i

falder ud af den første men det kan vi jo snakke om

om det nu kommer til at koste arbejdspladser det

så vi glæder os til

for at der var en lang række sager som for eksempel miljøorganisationer havde anlagt som de havde tabt

for at forsinke en proces eller var sandheden en andet

er er kendsgerningen ikke at den store ophobning af sager som var begrundelsen for

gebyret

ske i ankesystemet

noget om de lokale historiske diger

og dermed kan man jo også bremse en udvidelse af for eksempel

landbrugsejendom en industrivirksomhed eller hvad det er der skal starte i det lokale område så når man

sender en masse klager ind selv om man godt ved at det her er inden for lovens

fordi nogle nu vil til at udvinde råstoffer

i den tid der nu går det kan være et halvt år eller et år eller halvandet år

sker der jo ingenting for den virksomhedsejer er det rimeligt

på grund af at herre per clausen og

nedprioriterer bevillingerne til natur og

til at koste arbejdspladser derfor vil jeg jo gerne have at vi sorterer de der klager fra så hurtigt som muligt og det kunne måske være med de tre tusind kroner vi

vedtog at hæve gebyrerne var man ikke i stand til fra

at der var et antal sager som blev anlagt af

med det formål at forsinke en proces når man ikke kunne påvise det

være fordi de sager som regel blev vundet der hvor man for alvor kunne se eksplosionen i sager var i den

ja der er eksempler på hvordan folk spekulerer i at hvis de betaler fem hundrede kr

måneder selv om de godt ved at de ikke

gebyr tilbage igen der er det ikke noget problem

jeg ser bare at der er et problem når man

og man ikke skal betale erstatning til den der så vinder

helt klart at ved at

de ubegrundede sager hvor man godt ved at

det kan godt være rigtig mange penge men det betyder vel også at man tænker sig lidt om inden man klager de her ubegrundede klager bliver ikke bare lige sendt ind når man risikerer at miste sine fem hundrede

en virksomhed som skal have en tilladelse til måske hundrede million

være mange flere penge den skal investere

får man bare delvis ret i sin klage i natur

har nogle sager som er ubegrundede og som de taber

vi et belastet klagesystem og vi får længere ventetid på at få klagerne igennem i systemet og der er det bare

vil spørge vil regeringen så afsætte penge til at ventetiden ikke stiger det har vi ikke hørt noget som helst om endnu og det kommer garanteret heller ikke til at ske

er titler jo så spændende men det primære formål med lovforslaget er at sikre en hurtig og effektiv behandling af klagesager

der er indeholdt i århuskonventionen om at borgere og organisationer kan klage over myndigheders administrative afgørelser på miljøområdet som de ikke er enige i

også anerkendt at meget langsommelig sagsbehandling krænker ikke bare retsfølelsen men også retssikkerheden det nuværende natur og miljøklagenævnet blev oprettet den første januar to tusind og elleve gennem en sammenlægning af naturklagenævnet og miljøklagenævnet netop med henblik på at styrke borgernes retsstilling gennem at forenkle og effektivisere procedurerne det er her man kan klage over afgørelser i forbindelse med naturbeskyttelsesloven vandløbsloven planloven råstofloven husdyrloven og flere andre love et ekspertudvalg som blev nedsat i december to tusind og ti kom sidste år med sine anbefalinger til den daværende miljøminister og det er hovedparten af det ekspertudvalgs anbefalinger som nu gøres til lov og således forenkler styrker og effektiviserer behandlingen af klagesager

det første skal alle sager nu indsendes gennem førsteinstansen det vil for de flestes vedkommende sige gennem kommunen som er myndighed på området kommunen forpligtes samtidig til at overveje om sagen skal genovervejes frem for at sendes direkte til nævnet et nyt blik på sagen gør af og til at man finder andre løsninger det er selvfølgelig rigtigt

at det er vigtigt at den proces ikke i sig selv

for lang ellers sendes klagen til klagenævnet og der er fristen tre uger hvor man så også får mulighed for at indsende

fra klagerens side det gode er så også at nævnet nu skal fokusere på de beslutninger der bliver klaget over det vil sige at klagebehandlingen bliver fokuseret og dermed ikke bliver så langvarig nævnet skal også nu begrænse antallet af sager som vises tilbage til førsteinstansen det vil sige begrænse hjemsendelse det er også et initiativ

så er det rigtig vigtigt som flere ordførere allerede har været inde på at klagegebyret nedsættes fra tre tusind kroner til fem hundrede kroner det skal nemlig være sådan at en enkelt borger kan få råd til at klage

alene navnet bør jo gøre at vi fra danmarks side gør alt for at leve op til århuskonventionen men det betyder også at

niveau

skulle være et mere rigtigt niveau i forhold til at give

et sidste element som er rigtig godt

er at kommunikationen mellem kommuner og klagenævnet bliver digital det sparer ressourcer og det gør det også nemmere at samle og formidle nævnets afgørelser radikale venstre støtter forslaget og ser frem til en endnu mere smidig og effektiv behandling af klager

har lagt op til en mere effektiv og hurtigere behandling af klagesagerne

der behov for at fokusere på at klagerne har hobet sig op

årevis det skal jeg vende tilbage til effektiviseringen indeholder blandt andet forslag om at udnytte de muligheder som den teknologiske udvikling

med det her lovforslag få mulighed for at afsende dokumenter og breve med maskinel underskrift for at sikre en hurtigere behandling

udover den fokuserede behandling af klagerne

på tre tusind kroner

det er ligegyldigt for som det er vil det sikre at der ikke kommer så mange klager

betænkeligt at man ønsker et gebyr der er så højt at man

sig at det rent faktisk ikke er rigtigt der har været et lillebitte fald på to procentpoint

grønne organisationer som danmarks naturfredningsforening ornitologerne det økologiske råd

at klage over sagerne og fået medhold næsten hver gang

fået fordi den tidligere regering igennem ti år har underimplementeret lovgivningen og på den måde skabt et system hvor sagerne

hobede sig op i klagenævnet

blive sat på standby igennem længere tid på grund af det her system

komme med eksemplet med jyllinge vandværk som i to tusind og ni klagede fordi en grusgrav i nærheden af

at få nedbragt ventetiderne har underimplementering af lovgivningen under den tidligere regering betydet at sagerne har hobet sig op trods det

naturligvis gøre at der ikke kommer så mange klagesager i fremtiden

er meget tilfreds med at

letter de administrative byrder og vi støtter naturligvis

her lovforslag i dag for det understreger jo at befolkningens stemmeafgivelse påvirker hvilken politik der bliver ført

som det gamle flertal indførte nemlig den stigning i gebyret for at anlægge klager som man ville pålægge organisationer

når jeg synes det er en rigtig

det jo fordi det aldrig nogen sinde er blevet påvist at de her organisationer anlægger en række sager bare for at trække tingene i langdrag vi diskuterede det da gebyret blev sat op allerede på det tidspunkt kunne vi se at den daværende regerings dokumentation for sine synspunkter var fraværende

og vi kan bare i al stilfærdighed konstatere at påstandene som herre dohrmann gentog i dag er åbenlyst grundløse

kan finde et eksempel et eller andet sted ude i det danske land

dohrmann kender sikkert folk der bruger den slags metoder bedre end jeg gør men realiteten er

i almindelighed har været sådan at de klager der er kommet er blevet vundet hvad var så forklaringen på at antallet af sager eksploderede sådan at sagsbehandlingstiden blev længere det var jo at det daværende flertal vedtog en lov om miljøgodkendelse af husdyrhold som var så indviklet og uigennemskuelig

forstå indholdet

til sidst kunne konstatere at væk ikke forstod indholdet og

jeg beroliget af den daværende minister med

kommunernes administration og de efterfølgende klagesager ville nå frem til en retspraksis sådan at

at det krævede en lang række omfattende klagesager før man vidste hvordan det skulle

gebyret skal sættes op

synes det er rigtig glædeligt at vi i dag får sat gebyret

glædeligt at den tvivl der var om hvorvidt danmark overholder århuskonventionen i hvert fald nogenlunde er fjernet med det her lovforslag

også andre elementer i lovforslaget

om at fokusere indsatsen

set meget positiv over for men det er klart at vi skal være sikre på

alle de forhold der kunne føre til en ændret afgørelse undersøgt

ministeren at sådan bliver det men for at være helt sikker på at vi har forstået det rigtigt

ind til det med udgangspunkt i de synspunkter der er fremført af advokatrådet

synes vi faktisk er en vigtig ting der er også enkelte andre elementer i lovforslaget som vi gerne vil have undersøgt lidt nærmere spørgsmålet om at man kan fastsætte regler for hvordan en klage formelt set skal være skruet sammen

vi synes det er meget vigtigt at alle borgere også selv om de ikke har en juridisk embedseksamen er i stand til at klage

men der er også en række andre elementer som kan tjene til

selvfølgelig forventer at stemme for det her lovforslag

det her forslag som rummer en række tiltag

retning af en hurtigere og mere effektiv behandling af

ændringsforslagene hviler også her på et grundigt forarbejde og vi finder det helt på sin plads at man i klagenævnet eksplicit får mulighed for at begrænse sin prøvelse til det væsentlige

vi synes også det er en fremragende idé at at førsteinstansen får mulighed for at efterse sin afgørelse en gang mere når sagen skal for nævnet

i forbindelse med hjemvisningssager

ikke noget så træls som når sagerne cykler frem og tilbage i systemet

man således på ny kan komme bagest i køen som man tit ser det ved de her i hjemvisningssager

venter på at der bliver indkaldt til møde i det kompetente organ og hvor afgørelsen måske ikke kan sendes frem før om torsdagen

om torsdagen formanden kommer og skriver under

tak for at man kan fremsende skrivelser med maskinelt gengivet underskrift kunne man bare speede lige så meget op i det kommunale system hvor alt for mange sager hænger i

vi være glade for det som det fremgår synes vi det er et godt forslag til effektivisering af klagesystemet som rigtig mange interessenter vil glæde sig over og vi støtter det derfor om klagegebyret skal ligge på tre tusind

kardinalpunkterne ja det kunne jo være man kunne finde et sted midtimellem

mødes så nu mangler vi bare den lidt større opgave

få ryddet op i den jungle af regler som er årsagen til de mange klager og det må vi jo vente lidt længere på det er jo ikke nok at klagesystemet er velfungerende men lovforslaget her kan vi

mere effektiv behandling af de klagesager som sendes til natur

derfor er det konservative folkeparti også enig i intentionen med lovforslaget selv om vi synes at det er lidt ærgerligt at man har valgt at se bort fra nogle af de anbefalinger som

og miljøfagligt ekspertpanel og et natur og miljøråd for det var netop nogle af de anbefalinger som kunne være med til at sørge for

sager ud sådan at man kunne sørge få en hurtig og effektiv behandling

kommer til at se nogle af de gode forslag der var fra ekspertudvalget i en anden sammenhæng

hvis det skal tage lang tid i forhold til en natur og landbrugskommission men som sagt kan det konservative folkeparti

er dog nogle mindre knaster som blandt andet

handler om tilbagebetaling af klagegebyret som i øvrigt er blevet sat ned for virksomheder og organisationer med videre fra tre tusind kroner til fem hundrede kroner for alle

det her får ministeren hjemmel til at fastsætte umiddelbart

virker det som det er nu meget uklart hvordan og hvorledes

det virker også noget problematisk at det

bemærkningerne til lovforslaget fremgår at klageren også

forhandlingsberettet hvilket ikke altid er

som netop peger på at der her er nogle uklarheder i bemærkningerne til lovforslaget

vil have fokus på de her meget uklare bemærkninger om tilbagebetaling af

bør gøres mere præcise så misforståelser kan undgås

det være vores fokusområde i den videre behandling af lovforslaget ligesom vi også ønsker at få belyst hvordan det kan være at man ikke følger ekspertudvalgets anbefalinger om et klagegebyr på otte hundrede kroner for alle men har valgt at sætte det ned til fem hundrede kroner

jeg er glad for at kunne fremlægge et lovforslag som bidrager til at fastholde og videreudvikle et effektivt klagesystem på natur og miljøområdet et effektivt klagesystem er en væsentlig forudsætning for at varetagelsen af miljøhensyn og retssikkerhedshensyn kan gå hånd i hånd med økonomisk vækst og gode rammevilkår for virksomhederne i danmark med det her lovforslag følger regeringen op på en række anbefalinger fra et eksternt ekspertudvalg som skal bidrage til at nedsætte sagsbehandlingstiden i

gennem førsteinstansen bidrage til en mere effektiv sagsgang samtidig forpligtes nævnet til at begrænse antallet af hjemvisninger

og virksomheder hurtigere kan få en afklaring af deres forhold efter forslaget vil nævnet generelt kunne koncentrere sagsbehandlingen om lige præcis de forhold der er klaget over altså det der interesserer klageren men nævnet vil fortsat have mulighed for og i nogle tilfælde pligt til at inddrage andre forhold

der er klaget over for eksempel overholdelse af eus naturbeskyttelsesdirektiver lovforslaget ændrer ikke ved at det stadig er nævnets ansvar at sagen bliver fuldt belyst hos natur og miljøklagenævnet er det jo ofte naturen og miljøet som er den mulige forurettede part og de har ingen mulighed for selv at klage

vigtigt at det ikke er for dyrt for de grønne organisationer at klage på naturens og miljøets vegne lovforslaget tilbageruller derfor den gebyrstigning som den tidligere regering gennemførte for virksomheder organisationer og myndigheder bliver gebyret sat ned fra tre tusind

jeg ser frem til en konstruktiv behandling af forslaget så vi i fællesskab kan skabe gode rammer for klagesagsbehandlingen på natur og miljøområdet til gavn for alle både naturen og miljøet og de enkelte borgere og virksomheder

konsekvensskema i de lovforslag der bliver

skulle have været er det fordi man har noget at skjule i

med eller er det en ren forglemmelse og får vi det senere

finde ud af det med hensyn til de tre tusind kroner

med tilbagevirkende kraft og det var jo sådan set os der var imod at vi overhovedet skulle sætte organisationer og virksomheder og myndigheder

lovgiver med tilbagevirkende kraft men vi sørger selvfølgelig for at der kommer rimelighed i tingene

at og fuldstændig krænkende

så krænkende at at man skal betale pengene tilbage

på gyngende grund men man anerkender at det

i orden og

ikke er noget at komme efter lovgivningsmæssigt

bare en overvejelse som ministeren

andre relationer til nogle grønne organisationer

at man gerne ville arbejde for dem og sætte gebyret

de har ikke nogen stemme de har ikke nogen repræsentanter

på dem der vandt alle deres sager det var altså en selvmodsigelse af rang og det er

har taget til efterretning at de sagde at gebyret var for højt og derfor har vi også skyndt os at

at vi kunne komme af med det gebyr som selvfølgelig er urimeligt over for organisationer der varetager en vigtig opgave i et

kommunale planprocesser så der kan skabes klare planlægningsmæssige rammer for bæredygtige og holdbare klimatilpasningsløsninger og enklere vilkår for sagsbehandlingen i

hensyn eller forebyggelse af forurening det foreslås endvidere at give kommunerne mulighed for at ophæve forældede lokalplaner og byplanvedtægter uden samtidig at skulle udarbejde nye lokalplaner derudover foreslås det at udvide mulighederne for at lave udbygningsaftaler og sidst foreslås det at skabe en regelforenkling af planprocessen venstre ser generelt positivt på lovforslaget delen om afbureaukratisering bygger jo videre på det arbejde som den tidligere vk regering iværksatte på alle kommunalt tunge områder med en systematisk afdækning af arbejdsgange og administrative processer med udgangspunkt i medarbejdernes erfaringer her har flere kommuner fremsat ønske om en lang række forenklingstiltag og venstre bakker selvfølgelig op om en videreførelse af det arbejde

følge eus regulering på området derudover mener venstre at det er vigtigt at kravene til klimatilpasning ikke får et omfang så det kan siges at have en form for ekspropriativ karakter det er vigtigt for venstre at det ikke skal være til last for danskerne at deres bopælskommune klimatilpasser dernæst vil venstre gerne understrege at vi vi bør gøre opmærksom på at klimatilpasning er andet og mere end dette

at vi giver mulighed for at øge afvandingskapaciteten i vores vandløb når vandstanden stiger ved skybrud og voldsom regn det hjælper

ikke at bortlede vand bedre i byerne hvis det ikke kan komme væk uden for byerne vi kender alle til hvorledes kældre sommerhuse og mange marker er et stort behov for disse beslutninger

planforslag vil venstre i

stille spørgsmål til om det nødvendigvis skal gælde alle planforslag eller eventuelt

dispensationer til lokalplaner og ikke vedtagelse af lokalplaner men det tager vi under

på vegne af venstre kan jeg meddele at venstre er positivt indstillet over for lovforslaget

at medtænke klimatilpasning i planlovgivningen derfor giver regeringen nu kommunerne klar hjemmel til at benytte klimatilpasning og forureningsforebyggelse som en del af planlovens begrundelser dermed får kommunerne mulighed for at forfølge en klimadagsorden i lokalplanlægningen og mange kommuner gør allerede i dag meget men vand kender ikke til kommunegrænsen så derfor

skal klimaarbejdet foregå i alle kommuner alle skal have mulighed for at kunne forfølge den her dagsorden vi ønsker med det her

på vejen til optimering af klimatilpasningsplanen man kan ikke kloakere sig ud af store regnskyl der skal mere til og regeringen har lyttet til kommunernes ønsker om at udvide adgangen til at ophæve forældede lokalplaner uden samtidig at være tvunget til at udarbejde nye i stedet kan kommunerne erstatte dem med kommunalplaner fremover skal kommunerne også kunne begrunde lokalplaner af hensyn til klimatilpasning

miljø og servicemål og det skal give kommunerne og vandselskaber større klarhed om muligheder for at kunne finansiere klimatilpasninger over taksterne

god tråd med vores ambition om at gøre sagsgangene lettere i den offentlige sektor og jeg hæfter mig da også ved at det her lovforslag vil reducere kommunernes tidsforbrug på sager omhandlende planloven med over enogtyvetusind timer årligt det er da en afbureaukratisering der er til at mærke

tiltag der alle har været efterspurgt af kommunerne

lovforslaget det unødvendige dobbeltarbejde som den nuværende lovgivning kræver hvis en kommune vil ophæve forældede eller overflødiggjorte lokalplaner og byplanvedtægter for det andet vil lovforslaget gøre det muligt at lave udbygningsaftaler i både by og landzoner

aftaler mellem grundejer og kommunen skal naturligvis fortsat indgås frivilligt under hensyn til i øvrigt gældende regler

tredje giver lovforslaget kommunalbestyrelserne mulighed for at uddelegere vedtagelsen af et planforslag til stående udvalg

sagsgangen da alle lokalplansager i dag skal igennem to kommunalbestyrelsesbehandlinger så nu er kommunalbestyrelsen at beslutte om

er en måde at delegere kompetencerne på jeg vil dog understrege at forbuddet mod at uddelegere forslag til kommuneplansrevision fortsat gælder da disse planer forudsætter politisk behandling så vi behandler altså i dag et lovforslag der både sætter klimatilpasning på dagsordenen afbureaukratiserer dele af planloven

spare kommunerne mere end seks million kroner årligt og socialdemokraterne kan på det varmeste

uddelegere det til det stående udvalg

at man kun vil uddelegere

hvad de vil i stedet for at man bare lægger det helt ud til forvaltningen så ingen politikere kan kræve den i byrådet er det korrekt forstået at man gerne

kvitterer for at man kan se at der har sneget sig en fejl ind ved at uddelegere det hvis det er det som

at politikerne altid skulle kunne kræve

en sag skulle kunne komme i byrådet

hvis man har delegeret det ud til forvaltningen ikke tilfældet så derfor kvitterer jeg bare for at

ved den del af lovforslaget der

finder socialdemokraterne det ubetænkeligt at vedtagelse af en lokalplan uddelegeres til forvaltningen eller deler man den betænkelighed som venstre har gjort rede

planbeslutninger ud over dem der allerede er nævnt i lovforslaget som

opfylde et enkelt punkt i sit regeringsgrundlag i

klimatilpasning og den slags ting det er vigtigt at

da vi jo også asfalterer mere

skal ses i et større perspektiv og derfor vil vi også gerne være med til at lave

er også et andet punkt med forældede lokalplaner og byggeplaner

er helt rigtigt at når man laver nye kommuneplaner som man jo gør

velkommen det er måske også for at få forslaget til at se større ud end det reelt

videre til for eksempel en entreprenør eller en

det synes vi er utrolig vigtigt også for

hurtigere sagsbehandlingstider ude i

sige at her vil de gerne have en vej

for en kompetence man uddelegerer

hvordan lokalplanen skal se ud der mener vi at det

skal stoppe ved de stående udvalg og økonomiudvalget

eller et mindre parti kan trække sagen i byrådssalen

vil indgå et kompromis vi kan høre at socialdemokraterne

af lovforslaget at man er lidt usikker på hvor grænsedragningen

overvejende positive over for lovforslaget og ser frem til at man også

der er mere vigtigt i stedet for kun

bureaukratisk system gælder det om at få nogle af de ting væk som er overflødige og

skal vi behandle her i dag mens vi i mange år skulle overbevise skeptikere om at forebygge de menneskeskabte klimaforandringer

fået alle til at tage klimatilpasningen alvorligt klimatilpasningen handler om forebyggelse afværgeforanstaltninger og ikke mindst planlægning i radikale venstre hilser vi det derfor også meget velkommen at regeringen nu med det her lovforslag vil styrke klimatilpasningsindsatsen i kommunerne og samtidig forenkle en række kommunale planprocesser samlet set

indeholder lovforslaget jo fire konkrete forslag til forenkling og forbedring af planloven til gavn for kommuner borgere og klimatilpasning

kommunerne eksplicit adgang til at begrunde lokalplanerne med hensyn til klimatilpasning eller forebyggelse af forurening hvilket ikke er muligt i dag

det betyder altså at kommunerne fremover kan sætte klimatilpasning

og klimadagsordenen i det hele taget ind i en kommuneplanstrategi og en kommuneplan

med en enkelt grundejer i forhold til kommunen

indgås mellem grundejerne og kommunen hvis de er frivillige og vedrører

så er det fjerde punkt som allerede har været lidt til debat her

planprocessen ved at der kan gives delegationen af beslutningskompetencen til de stående udvalg økonomiudvalget eller til forvaltningen det gælder selvfølgelig ikke den endelige revision af kommuneplanen

naturligvis er vigtigt at få til at foregå i selve byrådssalen hvor alle har adgang og kan følge med men med hensyn til delegation

er det selvfølgelig vigtigt

de udvalg i en kommune som får delegation til at kunne ændre

stadig væk er en standsningsret så man kan bede om at få en specifik lokalplan op i kommunalbestyrelsen og dermed gøre det offentligt

alle kommunens borgere

jeg hører også at der er flere der

til forvaltningen der er flere høringssvar der tyder på det

vigtigt i udvalgsbehandlingen at vi får

kommunalbestyrelsen får mulighed for at bruge deres standsningsret på det der virkelig gælder lokalplanerne

få præciseret bemærkningerne

et rigtig rigtig godt lovforslag som socialdemokraternes ordfører var inde på

tre centrale ting i det her lovforslag nemlig afbureaukratisering som vi alle sammen taler så meget om nu sker der noget konkret på det her område

kommunerne og det sparer kommunerne for penge og det har de

brug for i de her år

planlægning i de seneste år har vi oplevet store regnskyl og efterfølgende oversvømmelser det foreslåede lovforslag vil derfor give kommunerne en tiltrængt og uomtvistelig mulighed for at tilpasse deres lokalplaner efter behov ud over lokalplanerne indeholder lovforslaget ligeledes tre tiltag som skal forenkle den kommunale sagsbehandling for det første vil loven give kommunerne mulighed for at forkaste forældede og overflødige lokalplaner uden at skulle erstatte disse med nye planer

falder i god tråd med vores afbureaukratiseringsdagsorden for det andet tilsikres der gives mulighed for

betaling af infrastrukturanlæg og så videre aftalerne kan fortsat kun indgås frivilligt tidligere var slet ikke muligt for det tredje giver loven mulighed for at kommunerne kan uddelegere vedtagelse af planlov til andre instanser

lovforslaget afspejler regeringens ambitioner om at lette de administrative byrder i kommunerne og derfor støtter sf naturligvis

det her lovforslag lægger op til at give kommunerne

man kun kan bruge arkitektoniske og funktionelle begrundelser mens forebyggelse af forurening og klimatilpasning i dag ikke umiddelbart udgør lovlige planlægningsmæssige begrundelser

godt føre til nogle indimellem synes jeg lidt absurde beslutninger hvor tiltag som ud fra en klimamæssig betragtning ville være rigtig fornuftige at gennemføre så bliver afvist med henvisning til at det måske kommer i konflikt med noget andet eller endnu værre i virkeligheden ud fra sådan et gennemskueligheds og demokratisynspunkt

i gang med at konstruere forskellige forklaringer på hvorfor man laver en lokalplan der måske sådan er lidt på kanten af hvad der er det sagligt rigtige fordi man ikke har de redskaber der skal bruges så der synes jeg at

det her lovforslag er

kunne gå endnu længere altså at vi havde mulighed for gennem lokalplaner for eksempel

gøre det som danva har foreslået nemlig at man kunne sikre

vi synes også at der burde være mulighed for

nogle bestemte energianvendelser og så videre

miljøvenlige byggematerialer har også været nævnt som

i nogle af tilfældene er det eu reglerne der stiller sig i vejen for at man kan komme videre ad

det synes vi selvfølgelig er ærgerligt og beklageligt

også forsøge i det udvalgsarbejde der kommer

bore lidt ned i om man nu også har udnyttet alle muligheder

komme ad den vej

helt sikre på om regeringen i virkeligheden ønsker at gå længere ad den her vej end man har lagt op til i lovforslaget så eus modstand måske er en bekvem undskyldning men det skal vi nok finde ud af i det arbejde som skal gennemføres i forbindelse med udvalgsarbejdet men

meget positive over for og da det jo er det vigtigste

tæller det selvfølgelig tungt i vores samlede stillingtagen der er også en række forslag om forenklinger som jeg sådan set også synes kan være fornuftige og rimelige og hvor man fjerner nogle procedurer der måske er helt unødvendige

godt sige og det vil vi også beskæftige os en

lille smule skeptiske over for tanken om

sige at lokalplaner af kommunerne kan delegeres væk fra byrådet og over i udvalget ikke fordi

er helt uimodtagelig over for det synspunkt at nogle byrådsdagsordener tit kan være rigtig fyldt med meget små lokalplansager hvor der måske i virkeligheden ikke er nogen egentlig politisk behandling og det kunne man måske være tjent med lå et andet sted

fastholder at det er kommuneplanerne som skal vedtages i byrådet så kunne man altså også have rigtig mange meget vidtgående og meget vidtrækkende lokalplaner gemt af vejen i et udvalg hvor der ikke er den samme åbenhed og offentlighed omkring processen

er i byrådet og byrådssalen så det vil vi i hvert fald

ganske meget for kan jeg sige i udvalgsarbejdet

lovforslaget ikke indskrænker at borgerne skal høres og at borgerne har mulighed for at komme

og det er selvfølgelig rigtig vigtigt men det er nu min erfaring vil jeg sige

i forhold til beslutninger at der også er åbenhed om hvilke argumenter der i givet fald fremføres for at man mener det ene eller det andet

yderligere kommentarer til der kan åbenhed i behandlingen i byrådssalen efter min mening være en klar fordel som det fremgår

over for lovforslaget det åbner efter vores mening en ny og rigtig retning for arbejdet med planlægning i danmark men vi vil godt

sikre os at der ikke sådan ryger for meget ud med badevandet i forhold til at sikre åbenhed og demokrati i processerne

handler om at indføre et nyt begreb i planloven nemlig

vi indfører en ny term i lovgivningen som bliver lanceret

nok sige med pomp og pragt og med afsæt

på nogen måde får en definition af hvad begrebet klimakrav og og klimatilpasning

for et problem den eksisterende lovgivning ikke kan tage

man spørge de fleste kan nok gætte sig til at det må have et eller andet at gøre med ekstreme oversvømmelser men jeg undrer

ståhej omkring det her når vi nu altid har

planlægge efter sådanne hensyn hvilket også fremgår af de vejledninger og eksempelsamlinger som ministeriet jo løbende udsender

efter den eksisterende lovgivning når begrebet klimatilpasning oven i købet kommer helt frem i lovens formålsbestemmelse uden at man nævner de traditionelle begrundelser i form af funktionelle arkitektoniske og etiske hensyn forekommer proportionsforvrængningen ekstrem grænsende til det misvisende i forhold til det

jeg har forstået at det ikke er tanken at der skal være mulighed for at udvide de emner og krav der lovligt kan planlægges

eksplicit fremhævet i i bemærkningerne og det er vel egentlig det bedste bevis

at vi her først og fremmest har med symbolpolitik at gøre kommunerne skal jo i forvejen lave klimatilpasningsplaner med kortlægning af truede områder osv

end det at vi indfører et

vi får en vis form for effektivisering i og med at vi kan hive de gamle lokalplaner ud som

ikke længere er til nytte uden at skulle igennem

vi positive over for

hvis det betyder at der skal mindre offentlighed omkring

ved diskret at sende afgørelsen ned i fagudvalg

alt i alt mener vi at lovforslaget måske i virkeligheden er unødvendigt rigtig mange mennesker har spildt tid på det her hurlumhej efter vores opfattelse kunne det være klaret med nogle præciseringer i

på det her område hvor man selvfølgelig sagtens kunne highlighte klimatilpasningproblemet uden at skulle indføre helt nye begreber som på mange måder ser ud til

forvride den almindelige planlægning det er jo ikke alt i denne verden der knytter sig til

i kommunerne og samtidig skal forslaget også være med til at forenkle en række kommunale planprocesser

eller forebyggelse af forurening

meget positive over for derudover

at ophæve forældede lokalplaner og byplansvedtægter uden samtidig

retssikkerhed mindretalsbeskyttelse og den politiske ansvarlighed derfor siger flere høringssvar også nej til forslaget om delegation

i bemærkningerne kommer det nu til at fremgå mere klart at hovedreglen er at

som ikke giver anledning til foroffentlighed og som ikke er omfattet af den gældende planstrategi vil kunne delegeres

bemærkningerne men

er der også flere andre ordførere i dag som har haft nogle betænkeligheder og det har vi også fra det konservative folkepartis side derfor synes vi at det er fornuftigt hvis vi kan få et ændringsforslag som fjerner det her med delegation til forvaltningen

fastholder at det udelukkende er delegation til andre

tiltaget giver ikke en generel mulighed for at erstatte lokalplaner med kommuneplanen men forældede og overflødiggjorte lokalplaner som ikke længere har et reelt indhold kan

vil stoppe det andet forenklings og afbureaukratiseringstiltag vil udvide mulighederne for at lave udbygningsaftaler det vil sige frivillig aftale med en grundejer

selvfølgelig har hørt bekymringen

jeg vil sige at det er helt klart at borgeren stadig skal høres

der ikke ændret på ethvert medlem af kommunalbestyrelsen kan forlange at et konkret planforslag bliver bragt op til behandling i kommunalbestyrelsen det er op til kommunalbestyrelsen hvordan kompetence delegeres og kommunalbestyrelsen kan til enhver tid tilbagekalde delegationen af beslutningskompetencen

man forestille sig at et lokalplanforslag har været i høring og at hverken berørte borgere eller andre interessenter har haft bemærkninger

for eksempel delegere lokalplanforslaget til endelig vedtagelse i forvaltningen men jeg er villig til at diskutere det her i

hvor vi skal gå med tusinde former for livrem og seler eller tror vi at kommunalbestyrelserne er så fornuftige at de

en hel masse nye ting med den her lovgivning som vi ikke kunne med den gamle lovgivning

ministeren her et

lade sig gøre tidligere men som nu kan med den her

og som om det revolutionerer hele verden

at give kommunerne mulighed for at gøre noget som de

det at få tænkt klimatilpasning ind i lokalplanerne og kommuneplanerne

udvider sådan set det begreb der handler om bæredygtighed og gør det klart at

gør de nok af arkitektoniske hensyn eller af andre

men nu kan bruge begrundelsen at det er af hensyn til klimatilpasning det er jo også en måde at lave afbureaukratisering

fornuftige kommunalbestyrelsesmedlemmer og

som er ganske fornuftig en af slagsen og

delegation til at vedtage den endeligt måske også

dispensationer fra

at det skulle kunne delegeres

ministeren komme med en åbning at man var villig til at diskutere en ændring og jeg håber også at det er en åbenhed

at kommunalbestyrelserne ikke begynder at tage hele kommuneplaner og sender dem i delegation det er der ikke nogen

ikke både politikernes og alle mulige andres tid og arbejde

ikke kan uddelegere det men lad os tage diskussionen

lovarbejdet og se om vi ikke

lægge den lidt anderledes hvis der er en meget stor bekymring

andre af de ting der er kommet frem eksempelvis

gennemgribende vi bliver nødt til at se på den måde vi planlægger

da det store regnskyl kom i københavn var man simpelt hen

hospitals nødgenerator så lad os lige være enige om

vi står over for og derfor synes jeg da det er helt på sin plads at kommunerne tager hensyn til det her på lige fod

ikke meget for men bare rolig det gælder også

til folketinget og folketingsmedlemmer så der er ikke noget diskrimination af nogen der

meget glad for den åbenhed hun viser i forhold til den problemstilling der handler om mulighed for åbenhed og gennemskuelighed og borgerinddragelse i den politiske proces omkring lokalplaner

er to veje man kan gå i den videre proces den ene er jo

sige kan uddelegeres det andet er jo

man kunne følge det her og så i løbet af nogle år prøve at lave en

har været om det her skulle få forhindret at vi kunne nå frem til en eller anden fornuftig aftale det faktisk meget i lighed med venstres ordfører på det her område og

der skal stemme for det her forslag så lad os da diskutere hvad der skal til for

berolige er det en evaluering er det en positivliste eller er vi trygge ved den

det står på nu det kan man jo blandt andet gøre ved at bore i nogle af de ting man har været lidt usikker på og

hvad det er der kan uddelegeres og hvad man kunne forestille sig

meget bureaukratisk og der er derfor i høj grad brug for mere klarhed og

så det bliver lettere for selskaberne at gennemskue hvilke rammer de arbejder under og for forbrugerne og virksomhederne som

lovforslag kan være et skridt i den rigtige retning da de danske vandforbrugere og dansk erhvervsliv er meget afhængige af at priserne ikke stiger unødvendigt og at der er rent drikkevand fremover er det vigtigt at man får reguleret dette område på en ordentlig måde derfor bør det blandt andet tydeliggøres hvilke regler der skal gælde hvis der er tale om mål som kan kategoriseres både som miljø og servicemål da det stadig er uklart i lovforslaget i forlængelse deraf ser vi frem til den kommende evaluering af hele vandsektoren

at vi tager et skridt i den rigtige retning i dag betyder jo ikke at vi ikke skal fortsætte med at tage flere skridt i den rigtige retning som en del af forliget bag vandsektorloven vil vi opfordre til at man ved evalueringen af hele lovgivningen kigger nøje på om man ved denne lovændring har løst de administrative udfordringer på den bedst mulige måde og uden at det har skabt unødige prisstigninger med de store økonomiske konsekvenser in mente bekymrer det os for så vidt at det er forsyningsselskaberne alene der kan beslutte hvilke servicemål der skal finansieres

skal være ligesom ved miljømål det vil sige at kommunalbestyrelsen skal ind over

vi håbe at denne lovgivning blandt andet vil gøre det nemmere for forsyningerne via servicemålene at sikre sig mod de drikkevandsforureninger vi for eksempel har set i køge

fra to tusind og syv var jo at sikre fokus på miljø og service i vandsektoren og vi må konstatere at de regler der har været gældende har været for uklare

miljø og servicemål og med de ændringer der nu er

kan gennemføres aktiviteter til gavn for miljø og sundhed

til klimaændringerne der er i lovforslagets bemærkninger nævnt gode og vigtige eksempler på miljømål grundvandsbeskyttelse indsats mod oversvømmelser fra spildevandsanlæg forbedring af badevandskvaliteten vandbesparelsestiltag skadedyrsbekæmpelse osv og så videre

gode eksempler men ikke desto mindre er det vigtigt at der kan gives

for alle de her og andre relevante miljømål det helt overordnede mål for vandsektoren må og skal altid være at sikre danskerne rent og billigt drikkevand sikre og beskytte vandressourcerne tage vare på ressourcen til kommende generationer og sikre at miljø og servicemål altid er i top socialdemokraterne er glade for at

dette lovforslag gøres nemmere for vandselskaberne at benytte energien

med disse ganske få bemærkninger en stor tak til forligspartierne særlig

er et skridt i den rigtige retning vi har jo selv været med til at lave den forudgående lov

skulle spare et milliardbeløb for borgerne på hele vandområdet

nok nogle der sidder tilbage og spørger sig selv om

opgave og så er det selskaberne der skal tage sig

drive virksomheden kan man sige altså at udmønte de her mål vi synes jo at

der er omkostninger forbundet med

nogle gange kan man behandle og udnytte

nogle af de affaldsprodukter der er

de energipotentialer der er der hvis man har et biogasanlæg eller hvad det nu kunne være for for et anlæg der kunne give

dengang sådan at der skulle være fuldstændig vandtætte skodder det passer meget godt for

vandtætte skodder men det betød også

flyttes rundt med de skulle blive i den enkelte sektor og det har jo ikke altid været

nogle af de her selskaber begynder at investere

store biogasanlæg og at det så bliver deres hovedaktivitet det

det overordnede mål som dansk folkeparti gik til forhandlinger

og vi vil gerne have den prissænkning men vi men vi må også erkende at med mange af de ekstra ting som vi ønsker altså energieffektivisering og den slags ting nye rør rundtomkring bedre

til på det her område også så derfor

og ser frem til at man kan sige at

befolkningen får besparelsen udbetalt kontant i hånden hvis det sker

vi har lige behandlet

hundrede og otte og fyrre som handlede om at gøre det lettere for kommunen at stille krav i kommuneplanlægningen i forhold til klimatilpasning det her lovforslag l en hundrede og ni og fyrre handler om at vandselskaberne skal have mulighed for at foretage klimasikring både gennem

investeringer og drift vi har i danmark en vandsektor som har verdensklasse når det kommer til forsyningsteknologi og drikkevandskvalitet vi har en branche der koncentreres mere og mere og der er stor forskel fra et selskab til et andet

arbejdsmetoder og ledelsessystemer radikale venstre var jo oprindelig ikke med i forliget om vandsektorloven det er vi nu og derfor er der god grund til at arbejde for at rette op på nogle af de mangler der er dukket op ved den oprindelige aftale det her er første del af en tretrinsrevision den sidste planlagte vil komme i tretten efter en egentlig evaluering af loven lovforslagets hovedformål er nemlig

nogle klare regler om miljømål og servicemål det skal sikre at kommunalbestyrelsen kan tage sig af den overordnede fastsættelse af miljømål mens selskaberne får kompetence til at udmønte de overordnede drifts og servicemål

det skal være muligt for vandselskaber at finansiere de omkostninger der er forbundet med at opfylde målene

indebærer i et vist omfang en ændring i

og tolv hvor der i højere grad har været sondret mellem almindelige

som alle vandselskaber har og som er underlagt benchmarking og de individuelle driftsomkostninger til miljø og servicemål som er forskellige fra selskab til selskab

med med forslaget bliver det også lettere administrativt for vandselskaberne at udnytte energien fra behandling af spildevandsslam det er ikke længere nødvendigt med en selskabsmæssig adskillelse

en unødvendig administrativ barriere idet

energiproduktionen i vandselskaber i forvejen er reguleret af andre love

for de tilknyttede aktiviteter hvis vandselskabet skulle have mulighed for at sælge den overskydende energi som det ikke selv kan anvende men formålet er selvfølgelig

at vi fastholder en meget høj drikkevandskvalitet i danmark kvaliteten skal være i orden det skal prisen selvfølgelig også men det vigtigste er i virkeligheden at vi får mulighed for at selskaberne

kan drives så klimasikring og servicemål

den almindelige drift af selskaberne det radikale venstre er meget positive over for forslaget og ser frem til

lovforslag er endnu et eksempel på den forenkling som regeringen ønsker at gennemføre på miljøområdet lovforslaget skal sikre vandselskaberne bedre muligheder for at få tillæg til prisloftet for omkostninger til gennemførelse af miljø og servicemål

hvor der blev skelnet mellem driftsomkostninger i almindelighed og omkostninger til at opnå miljø og servicemål

lovforslaget lægger derfor op til at en større andel af driftsomkostningerne kan kategoriseres som miljø eller servicemål det vil sikre at der er overensstemmelse i administrationen i de forskellige vandværker derudover vil lovforslaget

fjerne en administrativ hindring således at vandselskaberne har mulighed for

at udnytte energi fra spildevandsslam der er allerede blev sagt meget godt om det her lovforslag og jeg kan tilslutte mig det hele

jeg

er hvis det er et forlig enhedslisten er med i

det er ikke fordi intentionerne ikke har været gode nok vi ville sikre at vandet kom frem til forbrugerne

set vores udgangspunkt og vi havde det grundsynspunkt at det var vigtigt at sikre at vand ikke var noget som der

skulle tjenes penge på i danmark det skulle stadig væk være et område som var beskyttet mod sådan ønsket om

score profit det var vigtigt i forhold til vand fordi tanken om at der skulle

en slags konkurrence i vandtilførslen

lidt absurd eftersom der jo

med at den daværende finansminister og finansministeriet havde fået den tanke at det ville være rigtig smart med lidt konkurrence

kan det godt være vi fik en enkelt bureaukratisk regel for meget med det tror jeg ikke man kan afvise derfor kan jeg nok også sikkerhed i stemmen sige at når man laver evaluering og opfølgning på lovgivningen på det her område

det ikke skulle føre til flere ændringer det tror jeg også

i hele forløbet og sikkert også dem der er kommet ind lidt senere og indimellem har undret sig over hvordan

lovforslag handler jo om at det i forbindelse med at man skulle fastsætte prisloftet viste sig at når man skulle behandle klager over det prisloft som

konstatere at når vandforsyningsselskaberne

hensyn til de miljømæssige investeringer

faktisk umuligt for konkurrencenævnet at nå frem til en fornuftig afgørelse fordi man ikke præcis i lovgivningen kunne læse hvad der var rammerne for hvornår man kunne inddrage miljøhensyn

få lavet en aftale om at vi skulle få produceret et lovforslag der løste det ene problem i forhold til vandsektoren det er

det problem i fællesskab blandt forligspartierne og at miljøministeriet er kommet med det her ganske udmærkede lovforslag som i hvert fald løser en

de udfordringer vi står over for men selv om der er blevet brugt uendelige mængder af timer

uendelige mængder af møder og skrevet uendelige mængder af papirer

vi må se i øjnene at der er brug for enkelte rettelser også ud over det vi vedtager i dag og det håber

så både myndigheder og vandforbrugere kan gennemskue lovgivningen og så

på tværs af forsyningerne alle ved at der ligger store investeringer foran os

få rent drikkevand allerede inden vi skal i gang med disse ting

i superligaen når det handler om udgiftsniveauet det der bekymrer os mest ved dette lovforslag

er at vi vil få yderligere prisstigninger

formålet med den her vandsektorlov

besparelser men at de jo som bekendt er udeblevet kl

og tyve nye miljø og servicemål som alle sammen kan medføre investeringer der kan overvæltes på forbrugerne det lige fra terrorsikring til skovrejsning og deltagelse i forskningsprojekter alle disse samfundsopgaver bliver nu lagt over på forbrugerne og når betalingsvedtægten på området samtidig er sådan indrettet at det er de store industrier eller vandforbrugere der forholdsvis betaler langt det meste af regningen også

men også driftsomkostningerne til el

lægger endnu et åg på konkurrenceevnen vi kan simpelt hen ikke stå herinde og sige vækst og flere arbejdspladser i hver anden sætning som det snart er blevet trenden

giver lige det modsatte resultat det synes vi skal høre op nøjagtig som det skete med energiaftalen

hæver vi ambitionsniveauet helt op til skyerne også selv om

retorik og ti procent substans for herefter at sende regningen til forbrugerne og virksomhederne

men som dræber forbrugsmulighederne konkurrenceevnen og dermed væksten det er vigtigt at huske på at vi her har en vaskeægte monopolstruktur hvor kunderne ikke kan løbe andre steder hen man kan altså ikke som inden for varme og elsektoren bare sætte en brændeovn op

i skive vandsektorloven skulle jo

lige det modsatte der står i lovforslaget at det vil give administrative lettelser for virksomhederne og

være en fordel for dem det er også blevet

standardvending at man laver administrative forenklinger og

til fordel for virksomhederne vi har utrolig svært ved at se disse effektiviseringer for os så jeg vil gerne bede ministeren om at forklare hvordan man er kommet frem til at det her vil give administrative lettelser for erhvervslivet og vi vil gerne vide hvori disse lettelser består som det formentlig fremgår er vi som udgangspunkt skeptiske over for lovforslaget som det ligger her selv om

også er sket en klargøring af nogle af målsætningerne

er et skridt i den rigtige retning vi kan så diskutere den milliard som egentlig var oplægget i starten altså om man kunne få effektiviseret og om man kunne få billigere vand det kommer nok ikke til at ske lige foreløbig

christensen ikke enig i at når der så er nogle små

et skridt i den rigtige retning

otte og tyve nye ting vi kan investere i over på forbrugerne

samtidig er i den situation at det er de store virksomheder som betaler den her regning

nævnte eksempelvis slagterisektoren som bruger rigtig rigtig meget vand så er bundlinjen på den her øvelse at vi forringer vores konkurrenceevne

der trods alt er ni der en gang imellem siger det her må

for alle lægger lag på lag i den gode sags tjeneste men der er ikke ret mange der kerer sig om hvad bundlinjen er når man lægger det hele sammen selvfølgelig skal vi gøre en

ingen der siger at det ikke er en samfundsopgave hvorfor er det forbrugerne og

de store virksomheder der får hovedopgaven i forbindelse med finansieringen

sikre at kvaliteten er i orden og at man har nogle indvindingsområder

beskytter det tror jeg da at liberal alliance vil hilse velkommen

den gamle retorik og den gamle metode vi

til at sikre noget af drikkevandet

er vel også sådan at man ligesom prøver på at sige at vi har nogle sundheds og servicemål vi gerne vil opnå og vi vil

lidt tilbage og som bliver dyrere og nu prøver man så på at rette op på nogle af de

skævheder der er ved at udnytte

selvfølgelig skal man tage de tiltag der er nødvendige men jeg vil stadig væk advare mod at når man opbygger store systemer

at vi hver gang opnår det modsatte vi gør noget for at effektivisere tingene bliver store og så

i øvrigt også nye opgaver man kunne tænke sig at tage sig af altså otte og tyve nye ting man kunne tænke sig at kaste sig over for alle vil jo gerne vokse og man får en administrerende direktør og hvad ved jeg tænk hvordan det var da vi havde de lokale frivillige vandværker det var jo helt helt andre omkostninger vi havde med at gøre

udfordringen nok en lidt anden i dag

være legitimt og rigtigt at vi herinde en gang imellem også sætter en bremse i

dobbelt så høje udgifter på almindelig

at sikre nogle klare regler om miljømål og servicemål derudover

vil forslaget også sikre nogle administrative lettelser i forhold til at kunne udnytte energien fra behandling af spildevandsslam og det sker ved at

kravet om selskabsmæssig adskillelse mellem på den ene side vand og spildevandsaktiviteter og på den anden side energiaktiviteter bliver fjernet det hilser vi meget velkommen så det konservative folkeparti

er en vigtig opgave at gøre det så enkelt og billigt for kommuner og vandselskaber som muligt at gennemføre klimatilpasning men når det kommer til afgørelse om prislofter er vandsektorloven som den ser ud i dag alt for svær at håndtere for myndigheder og vandselskaber som konkurrenceankenævnet også har gjort opmærksom på i afgørelser om vandselskabernes prislofter problemet er at hverken loven eller dens forarbejder indeholder en nærmere definition af hvilke typer af miljømål der kan have indflydelse på prisloftet og det skaber unødig usikkerhed det er det regeringen nu vil råde bod på lovforslaget betyder at en større andel af vandselskabernes driftomkostninger

miljømål eller servicemål

lovforslaget er en del af regeringens indsats inden for klimatilpasning som det fremgår af regeringsgrundlaget i lovforslagets bemærkninger nævnes listerne med eksempler på miljømål og servicemål og også aktiviteter der bidrager til klimatilpasning

for eksempel kan få godkendt oversvømmelsesindsatser som tillæg til prisloftet

vil det alt andet lige gøre det enklere og billigere for vandselskaberne at fremme klimatilpasningen

slå fast at lovforslaget ikke lægger op til at ændre skellet mellem hvad der kan finansieres over vandtaksterne og hvad der skal skattefinansieres det må vi eventuelt tage op i en anden sammenhæng ud over ændringen vedrørende miljø og servicemål

bliver der fjernet en administrativ hindring for vandselskabernes mulighed for at udnytte energien fra for eksempel spildevandsslam til el og vandproduktion vandselskaberne vil efter lovændringen kunne producere og i beskedent omfang kunne videresælge energi som vandselskabet producerer på for eksempel spildevandsslam uden nødvendigvis at skulle oprette et selvstændigt selskab til energiproduktion det her er altså vigtigt og det kan godt være at det

kan stige en lille smule fordi man varetager nogle opgaver

en kæmperegning i den anden ende så skal vi betale for oprydningen bagefter alene

anden juli kostede over fem milliard kroner undskyld men lige ud af vinduet eller lige

penge er altså givet væsentlig bedre ud ved at sikre at

så kan vi håndtere det vand så kan vi sikre at det ikke ender i folks kloakker eller ender de forkerte steder

at det er ret fornuftigt at noget så vigtigt som vores vand terrorsikres

ved at gå efter vandet det ved vi jo

vi finder på alle mulige nye spændende ting det er en meget meget målrettet samfundsopgave og hovedparten af den handler om at sikre at man kan håndtere vandet og håndtere oversvømmelserne bedst og billigst frem for at rydde op og bruge pengene på det så med disse ord vil jeg ønske en god viderebehandling af

objektive kriterier for hvilke hensyn til almenvellet der kan begrunde ekspropriation efter planloven herunder at der som hovedregel ikke skal kunne eksproprieres til private formål for det andet foreslås ændringer af ekspropriationsproceduren og klageprocessen samt indførelse af omkostningsgodtgørelse

et voldsomt redskab som skal bruges varsomt og altid som den sidste udvej men hvis vi skal kunne planlægge for et velfungerende samfund

er det vigtigt at kommunerne har mulighed for at kunne ekspropriere også til fordel for private når det er nødvendigt vi bør derfor ikke på forhånd afskære muligheder for ekspropriation der kommer almenvellet til gode den helt centrale vurdering skal jo altid være om ekspropriationen varetager almene samfundshensyn eller ej

anden privat interesse et eller andet for deres skyld men man gør det fordi

om det er private eller eller offentlige der varetager den opgave men

almenvellet foretages inden for rammerne af grundloven og ressortlovgivningen konkret er

ved lovgivning via objektive kriterier vi

har ingen mulighed for at forudse alle tænkelige situationer og omstændigheder og vi risikerer derfor at afskære os fra samfunds og udviklingsmæssige tiltag der kan være yderst gavnlige vi risikerer at lave nyt bureaukrati herinde ved at sætte os ned og lave en lang liste over hvad man må ude i kommunerne borgernes retssikkerhed sikres gennem vores velfungerende klagesystem med nævn og domstole hvortil der kan klages over både

som ligger til grund for ekspropriationen og over selve ekspropriationsbeslutningen kommunen skal i den forbindelse kunne redegøre for at en given ekspropriation er egnet nødvendig og rimelig egnet nødvendig og rimelig praksis

på området er meget restriktiv og ved ekspropriation til fordel for private intensiverer man prøvelsen

kravene til begrundelsen for ekspropriationen bliver skærpet hertil kommer at kommunalbestyrelsens sagsbehandling kan indbringes for statsforvaltningen for folketingets ombudsmand og for domstolene det gælder for eksempel spørgsmål om saglighed i forvaltningen og habilitet

via taksationskommissionerne og domstolene jeg kan hertil tilføje at det er yderst sjældent at kommunerne eksproprierer til fordel for private nu talte vi før om symbollovgivning lad mig lige tage tallene naturstyrelsen foretog i juni to tusind og elleve en undersøgelse som dækkede ni og tres kommuners ekspropriationspraksis efter planloven i perioden august to tusind og ni til juni to tusind og elleve den viser at er gennemført eller igangsat fire og tyve ekspropriationssager efter planloven i perioden

cirka en ekspropriationssag efter planloven i hver sjette kommune om året heraf skønnes at kun enkelte ekspropriationer kun enkelte

til fordel for private cepos har for nylig undersøgt firs kommuners ekspropriationspraksis i perioden januar to tusind og seks til december to tusind og ti efter planloven så vel som efter anden lovgivning blandt disse kommuner er der ifølge cepos gennemført i alt tre hundrede og ni og tredive ekspropriationssager det er jo altså

har cepos selv karakteriseret otte og tres som værende til fordel for private selv hvis man antager at det er en rigtigt

snakkede før om at lave lovgivning og lave symbollovgivning og og bruge hinandens tid på den bedste måde

noget behov for at begrænse muligheden for at ekspropriere til fordel for private eller for at opstille objektive kriterier for hvilke hensyn til almenvellet der kan begrunde ekspropriation efter planloven

alle om at kommunerne har sendt os et brev kl har sendt os et brev om at lade være

de samlede kommuner kl der har bedt os om at

jeg finder heller ikke anledning til at ændre ekspropriationsproceduren klageprocesserne eller mulighederne for omkostningsgodtgørelse på planlovens område klager over ekspropriationsafgørelser til natur og miljøklagenævnet er allerede i dag undtaget fra gebyr og har opsættende virkning

at ekspropriationen er lovlig på punkterne vedrørende omkostningsgodtgørelse og opsættende virkning er forslagene i beslutningsforslaget således i det væsentlige overflødige herudover mener jeg overordnet at reglerne vedrørende ekspropriationproceduren og klageprocessen på planlovens område er hensigtsmæssige som de er reglerne giver den eksproprieret den særlige beskyttelse der er brug for i den indgribende situation

væsentlige krav til både kommunens begrundelse for at gennemføre en ekspropriation

ved natur og miljøklagenævnet natur og miljøklagenævnets sagsbehandling er i øvrigt allerede tilrettelagt med henblik på at sikre at helt almindelige borgere kan klage uden væsentlige omkostninger og få svar inden for en rimelig frist der samtidig tager hensyn til sagernes kompleksitet og betydning hertil kommer mulighederne for at klage til domstolene og taksationskommissionen

som jeg allerede har skitseret jeg kan i den forbindelse tilføje at

ikke ligger inden for mit ressort at ændre reguleringen af behandlingen af klager der indgives til domstole eller taksationskommissionen selv hvor klagerne vedrører ekspropriationer efter planloven i øvrigt skal det bemærkes at en del af de procedurer og processer der foreslås ændret

det må efter min mening kræve en særlig begrundelse at der skal være anderledes procedurer og processer på planlovens område end på andre områder jeg mener ikke at forslagsstillerne har peget på en

sådan særlig begrundelse herfor jeg finder på denne baggrund ikke anledning til at ændre ekspropriationsprocedurer og klageproces med videre på planlovens område jeg minder igen om at kls formand jan trøjborg har sendt et brev til partiernes miljøordførere hvori der peges på de uheldige konsekvenser kl mener beslutningsforslaget kan have kl tilkendegiver at ekspropriation er en sidste udvej men det vil hæmme vækst og udvikling

private formål der gavner væksten og udviklingen der gavner hele samfundet der gavner almenvellet

man nu stoppe herudover anfører kl at en løsning hvor der opstilles kriterier for hvornår der kan eksproprieres vil være ødelæggende også fordi det aldrig er muligt at forudse alle tænkelige situationer hvor det vil være rimeligt at ekspropriere endeligt bemærker kl at der med det administrative klagesystem og taksationssystemet er skabt en vidtgående retssikkerhed for

eksproprieret jeg minder om at det er meget meget sjældent det sker det er yderst sjældent at man eksproprierer til fordel for private jeg finder heller ikke anledning til at ændre ekspropriationsproceduren og klageprocessen med videre på planlovens område

sager som er kommet frem i medierne gennem tiderne hvis man ser på den her optælling som ministeren selv fremhæver fra cepos

er i orden når det drejer sig om en så fundamental rettighed som den private ejendomsret men det er måske fordi vi ser

ministeren har gjort meget ud af at fremhæve kommunernes landsforening

i sin tale og jeg kan da godt forstå at kommunernes landsforening ikke synes det er sjovt hvis

de meget gerne vil beholde men det der blot er problemet med noget af det

og arbejdspladser spørgsmålet er jo bare hvor mange arbejdspladser

til at skulle ekspropriere til private formål det er nogle af de ting som vi netop sætter fokus på og

vi har jo set eksempler på at en privat virksomhed ikke har accepteret prisen

ministeren ikke anerkende at der er den slags eksempler

har vi klagenævnene til hvis vi begyndte at lave lovgivning på enkeltsager

et umuligt land vi bliver nødt til at kigge på det samlede billede

at cepos opregner otte og tres sager men

på planlovens område det er ikke på planlovens område det er i det hele taget i dag snakker vi om planlovens område og den undersøgelse vi fornylig har lavet peger altså på

er muligt at tænke sig at private kan lave noget der gavner almenvellet

er drevet af private der gavner almenvellet der skaber vækst der skaber arbejdspladser

at alle de andre i kommunen skal betale

man tit griber til ekspropriation det synes jeg er den interessante diskussion

kræve det som han egentlig nok ville kunne kræve ifølge markedsprisen når der er folk og andre virksomheder der

hans grund det synes jeg er noget bekymrende og

fundamental rettighed som den private ejendomsret

jo bare huske at grundlovens § tre og halvfjerds er en fundamental rettighed og det er ikke i orden

få føler sig krænket i forhold til den

det her ekspropriationsværktøj må man jo bare forstå

sager hvor kommunerne vælger at gå til domstolene fordi de utilfredse med

afgørelse af hvad erstatningen skal være

økonomiske på at gennemleve de her

inde for § tre og halvfjerds i grundloven der er ikke nogen borgere som

jeg ønsker sat i en situation hvor de føler sig krænket på deres retsfølelse men det er

vi har et meget stærkt domstolssystem

stærke klagenævn det er for at vi stadig væk skal kunne have nogle muligheder det er for at kommunerne skal kunne gå ind nogle steder

ordføreren mener ordføreren ikke at der er nogle situationer hvor der er nogle borgere som har haft en grund og så

presse prisen sådan at alle de andre borgere i kommunen

høj pris for at et projekt kunne lade sig gøre mener ordføreren ikke at det er sket en gang imellem og skulle vi så omvendt gå ud at lovgive efter det det mener jeg

politikere at holde balancen i det her samfund når vi ser at der er så få sager så få sager hvor der bliver eksproprieret til private og vi ser at kommunerne er rigtig gode til at varetage det her instrument skal vi så ikke lytte til dem

måske ikke løser alle

det der står eksempelvis siger ministeren at

skal kunne lade sig gøre der synes jeg altså ikke at ministeren læser beslutningsforslaget

særlig loyalt så må jeg også konstatere at

en overflødig ekspropriation

problemet er jo i dag at det mere eller mindre er et tagselvbord for kommunerne og at domstolene ikke går ind og prøver skønnet til almenvellet i særlig

der viser at kommunerne er enormt gode til at varetage det her og når vi kan være enige om at det vigtigste er at det gavner almenvellet at det gavner hele samfundet og at det så er ligegyldigt om det

lave noget til fordel for hele samfundet som

offentlige kan jeg undrer mig meget over det

jeg sagde jo ikke og det ved ministeren også godt

at der var otte og tres uretmæssige

tallet må da være stort nok til at man kan gå ind

er sådan set noget vi lader kommunerne bestemme og kommunerne eksproprierer enten til

der kontrollerer om hensynet til almenvellet nu også er

det er politikerne i kommunalbestyrelsen der

når ministeren så taler om om markedspris må jeg så bare fortælle ministeren at markedspris jo altså ikke er en eksakt

er jo det man kan få for sin ejendom i fri handel

er det det man ønsker fra venstres side

er rimeligt at give for et stykke jord

kan gavne hele samfundet uanset om det er private eller offentlige der tager initiativet til at lave

er jo om det ikke er rigtigt

at kommunerne

lokalt set hvornår synes ministeren man skal gå ind og blande sig er det bare

håndører man ikke kunne blive enig om er det

eller var det mere hensigtsmæssigt at de her parter blev enige

vi et klart svar fra ministeren

om at noget kommer almenvellet til gode der mener vi at kommunen er de bedste til at lave skønnet det er vi

lave en lang liste det mener vi kommunen er og så har man mulighed for at blive prøvet ved domstolene

blandt andet fordi man får skattefrihed ud af det når man bliver eksproprieret

halvfjerds i grundloven er så

at man fra nu af vil ophæve alle muligheder for ekspropriation fra nu af til evig tid

vi nu er kommet med her man anerkender ikke at der er nogle

det vil sige at hvis overtaksationskommissionen har sagt

at så kan kommunen

alt imens stiger de andre jordpriser rundtomkring og den

synes ministeren virkelig at det er rimeligt synes ministeren at det

vejprojekt eller noget andet som ligger i skuffen og som nogle politikere

være en solnedgangsklausul men

så ukrænkelig at al form for ekspropriation skulle ud af vagten

ekspropriation er det sidste redskab man skal gribe til det sker meget sjældent at man gør det med private man gør det kun når det er til gavn for almenvellet altså når det gavner hele samfundet

er dem der kan skønne om det er det og er man ikke enig med kommunen kan man prøve sin sag ved domstolene skal vi nu ikke at skabe problemer

få sager

sin stol fordi der kommer en enkelt sag i pressen og køre populisme på det jeg synes ikke er klædeligt for folketinget jeg synes vi skal diskutere det her seriøst og sige private kan lige så vel som offentlige instanser finde på projekter der gavner almenvellet

børnehave eller en boldbane eller en spejderhytte eller en virksomhed der kan skabe rigtig mange arbejdspladser til området det

vi alle ved er der sjældent en regel uden undtagelse og derfor giver den selv samme bestemmelse i grundloven mulighed for at man kan blive tvunget til at afstå sin ejendom hvor almenvellet kræver det

den sags skyld også statsligt regi ekspropriation kan være nødvendigt og være med til at sikre at samfundet løbende moderniseres og forbedres til gavn for borgerne lokalt og nationalt men ekspropriation må være sidste udvej og skal kun finde sted hvor det er absolut nødvendigt venstre konservative og dansk folkeparti er enige om at de nuværende regler om ekspropriation kan forbedres og derfor har vi i fællesskab udformet det forslag vi behandler her i dag

bemærkninger peger vi på en række problemer og foreslår samtidig nogle mulige løsninger

at forslaget løser alle problemer men opfordrer derimod til at vi tager en konstruktiv debat som forhåbentlig kan udmøntes i nogle konkrete løsninger som vi alle kan støtte målet for venstre er at flere end i dag vælger frivilligt at afstå deres ejendom tvangen skal minimeres men det er uundgåeligt at der også i fremtiden vil opstå situationer hvor tvang er den eneste udvej i disse tilfælde er det afgørende at de personer en ekspropriation rammer trods alt føler sig ordentligt behandlet forslagsstillerne peger på nogle midler til at nå vores mål

skal erstatningsniveauet være passende ifølge grundloven er man sikret fuld erstatning men i praksis risikerer man at stå tilbage med en gæld efter at være blevet eksproprieret derfor bør den eksproprierede tilbydes en pris svarende til enten den nuværende markedsværdi eller den oprindelige købspris afhængig af hvad der er mest gunstigt for den eksproprierede der bør på samme måde kigges på godtgørelsen for de omkostninger en eksproprieret kan få i forbindelse med en sag det må aldrig koste penge at få efterprøvet lovligheden af en ekspropriation eller størrelsen af erstatningen vi lever ikke op til grundlovens ord om fuld erstatning hvis erstatningen udhules af den eksproprieredes udgifter til advokatbistand det sidste forslag jeg vil fremhæve er forslaget om at vi fastsætter en grænse for hvor længe en ekspropriation må trække ud der skal med andre ord være grænser for

man kan forhale processen det skal dæmme op for problemet med at folk går i uvished i årevis vi har foreslået en såkaldt solnedgangsklausul som

byggetilladelser så en beslutning om ekspropriation automatisk bortfalder efter tre år hvis den ikke er udnyttet endnu et alternativ kunne være at der pålægges en overtagelsespligt af ejendommen efter for eksempel tre år fra det tidspunkt

første gang er blevet offentliggjort

konservative og dansk folkeparti mener desuden at vi bør tage en drøftelse af begrebet almenvellet retsfilosoffen alf ross har brugt ordene at det skal være gavnligt nyttigt rigtigt

hersker således også en generel enighed om at det formål som der eksproprieres til skal udspringe af almene saglige og samfundsmæssige interesser så langt så godt om en ekspropriation er påkrævet af hensyn til almenvellet er derimod i sidste ende jo udtryk for et skøn rammerne for udøvelsen af et sådant skøn kan derfor rykke sig som tiden går opfattelsen af hvad der udspringer af almene saglige og samfundsmæssige interesser kan med andre ord ændre sig skønnet er overladt til staten og kommunerne og i praksis prøver domstolene ikke om skønnet er i orden der er ikke tale om et tagselvbord for kommunerne men det er altså ganske tæt på hvis der for eksempel står i en lokalplan at der på en bestemt grund skal ligge en golfbane eller et supermarked

der eksproprieres hvis grundejeren ikke selv har tænkt sig at blive ejer af en golfbane eller et supermarked kunne supermarkedet eller golfbanen ikke ligge et andet sted

ind hvis der i forvejen er masser af golfbaner og supermarkeder i nærheden i dag spiller det ikke nogen rolle og det er ikke rimeligt det er nok desværre lettere sagt end gjort at opstille objektive kriterier for hvornår

er lovlig virkeligheden er kompliceret men så lad os da diskutere om der er andre metoder der kan bruges jeg ser frem til en god debat ærgrer mig over ministerens afvisning men håber ikke desto mindre på at folketinget er lydhør over for

for at der er tale om et generelt problem som kræver ændringer af reglerne

af det spørge herre jan e jørgensen om det virkelig er hans opfattelse at vi efter ti års borgerlig regering her i landet er kommet dertil at landets kommunalbestyrelser har nærmest uindskrænket mulighed for at ekspropriere jord til såvel private som offentlige formål når blot disse skønner at planerne gavner kommunen altså dommen over ti års borgerligt styre er

at ekspropriere selv overtage jorden sælge den videre og tjene penge på det

som nogle har sagt jeg kan modstå hvad som helst bortset fra fristelser og sådan er det altså også hvis man har en mulighed og der ikke er andre overordnede myndigheder der kan gå ind og prøve om der nu også er taget tilstrækkeligt hensyn til almenvellet

jeg erkender at det er en vanskelig problemstilling

men vi ser altså en tendens til at grænsen for hvad kommunalbestyrelser mener kan komme ind under almenvellet lige så langsomt rykker sig og det ville det også

den daværende borgerlige

til at lave en analyse af om der var et problem i forhold til

sådan et ideologisk felttog hvor man jo i grunden ikke har noget

af hvornår noget er et problem eller ej og at vi ser forskelligt på værdien af enkeltindivider og enkeltvirksomheder det er

vi synes at én urimelig ekspropriation er én for meget og vi ser det ikke som symbollovgivning

at gå ind og ændre de ting og der er ikke noget som helst overraskende i at

regering afskaffede muligheden for

byudvikling i overensstemmelse med en kommuneplan

de samme partier stemte sådan set imod bestemmelsen da den i sin tid blev indført

begrundelserne var for at afskaffe muligheden igen

læser det her forslag og når man har fulgt

ikke tidligere har sat deres vilje igennem vko sad trods alt med flertallet i tre

det var så vigtigt men lad nu spørgsmålet om timingen ligge ekspropriation

er et voldsomt redskab det vil altid være indgribende når nogen tvinges til at

og derfor er et centralt punkt i grundloven at det kun må ske når almenvellet tilsiger det og ekspropriation bruges i dagens danmark varsomt og som en sidste udvej når det er sagt er det dog også et vigtigt redskab for rigtig mange kommuner der ønsker at udvikle danmarks lokalsamfund og jeg frygter at det beslutningsforslag

er forelagt os i dag vil kunne forhindre udviklingen af lokalområder etablering af arbejdspladser eller ekspropriation til fordel for eksempelvis en gymnastikhøjskole en friskole eller en spejderhytte man må forstå det sådan

til offentlige og ikke til private formål og da man vel med en vis sikkerhed kan afvise at

at få endnu en omgang medieomtale

hvad det er der så motiverer forslagsstillerne

højrefløjen ønsker at opnå med det her

ønsker ekspropriation begrænset således at det som hovedregel kun kan ske til offentlige formål må man spørge om det er fordi højrefløjen afviser at private formål nogle gange kan være til gavn for almenvellet og når højrefløjen på det her tidspunkt har travlt med at stramme reglerne må man vel også spørge om det er fordi de har konkrete eksempler

er blevet eksproprieret af andre grunde end hensynet til almenvellet

modsat undertegnede har konkret viden om at der ude i kommunerne træffes urigtige og illegitime beslutninger

vi har krav på at få det frem i lyset i modsat fald er det jo bare dårligt funderet mistænkeliggørelse

ikke har tillid til deres kollegaer og partikammerater ude i kommunerne uanset om der trives mistillid må man i hvert fald konstatere

i kommunerne er uenige med deres folk her på christiansborg i den ofte så omtalte sag fra roskilde

flertal i byrådet inklusive medlemmer af venstre og konservative ja faktisk har flere af de lokale byrådsmedlemmer i roskilde kaldt det stærkt underholdende og endog tragisk for folkestyret at de konservative på christiansborg har blandet sig i en sag

citat ikke er ordentlig inde i i debatten har højrefløjen ofte brugt eksempler

ekspropriation til fordel for golfklubber og jeg er sikker på at de borgerlige har

ikke sikker på at sagerne er et særlig godt eksempel jeg

har været en i randers i nullerne men kun en af de tre sager er så vidt jeg ved endt med at blive gennemført de andre faldt på grund af protester og det sætter jo en tyk streg under

mulighed for at protestere det er mit indtryk som ministeren også har redegjort for at der eksisterer gode og klare klagemuligheder

andre ord ikke rigtig noget problem som skal løses når man ser på virkeligheden må man konstatere at ekspropriation til fordel for private generelt forekommer meget sjældent det har både ministeren og cepos jo redegjort for i forskellige sammenhænge og man fristes til at gentage hvad den konservative formand i roskilde keld holm sagde

her ville være at skyde gråspurve med kanoner derfor står man

er et led i det korstog som højrefløjen de sidste

og derfor synes jeg at de grundlovsinteresserede

skulle kere sig lidt mere om § to og firs der fastslår kommunernes ret til under statens tilsyn selvstændigt at styre deres anliggender for nuværende mener socialdemokraterne ikke at

at den socialdemokratiske ordfører ikke støtter det her

beslutningsforslag for det var dog godt nok en

nedvurdering af den private ejendomsret

borgerlige partier interesserer sig for den private ejendomsret

beslutningsforslag jeg må lige fortælle ordføreren at

den forbindelse tilkendegav man også at man ville kigge yderligere på det her område

er gode regler jeg synes at ordføreren skulle tage til randers og se hvordan seks familier egentlig har det

de stadig væk sidder og venter på at få afgjort deres sag fordi kommunen simpelt hen ikke vil betale den erstatning som to myndigheder har sagt de burde betale

rigtige der er mulighed for at gøre det hvis det gavner almenvellet

det bliver gjort til fordel for men det sker af og til

på klager som en konservativ ordfører mener er uretmæssigt behandlet nødvendigvis skal danne baggrund for at vi skal ændre hele lovkomplekset

på de konkrete ting og det har vi i øvrigt et ganske udmærket domstolssystem som gør det er faktisk ikke vores opgave

det drejer sig om og som får krænket deres rettigheder

det ikke så meget så skal vi hellere lade kommunerne bruge deres ret til at foretage nogle skøn

drejer sig om mennesker som ikke har bedt om at blive eksproprieret det drejer sig om mennesker der står i en situation hvor de skal igennem lange sagsanlæg

hvis de ikke er enige i den her ekspropriation

om det så er til offentlige eller private formål

beskyttelsen af den private ejendomsret og muligheden for i

ekspropriere hvis det er nødvendigt af hensyn til fællesskabet nu nævner den konservative ordfører selv

set allerede er taget højde for i den nuværende lovgivning jeg vil godt sige meget klart at det selvfølgelig ikke

det er ok hvis der bliver eksproprieret

uretmæssigt grundlag men jeg synes at det fyger med beskyldninger mod de folk som faktisk foretager

her sager og det synes jeg ikke vi kan være tjent med hvis der er nogle konkrete

hvor man mener at der er nogen der har handlet illegitimt hvad enten det så er fordi de har gjort det for at hjælpe nogle venner eller er nogen der har givet dem nogle penge for det

at vi skal få det frem i lyset i stedet for at det bliver sådan

af om de borgerlige partier egentlig har identificeret et problem eller om de bare har lyst til at få rejst en problematik hvor de

må den yderste venstrefløj jo også tage stilling til

billetter at dele ud af det tror jeg måske ordføreren er klar over

koster penge for den enkelte borger og det er

hurtigere igennem systemet kan få sin erstatning udbetalt og vi vil gerne diskutere

jeg fik to ting med fra det her

indlæg og spørgsmål det ene var det her omkring at jeg tilhører den yderste venstrefløj det vil jeg ikke kommentere

det må andre folk jo vurdere men

vi vil gøre noget og der er det bare jeg siger jeg synes at forslagsstillerne skylder at dokumentere at der rent faktisk er et problem altså at der bliver handlet i strid med den ånd som er i loven at der bliver truffet alt for mange ekspropriationsafgørelser

og så længe jeg ikke mener at man fra højrefløjens side har dokumenteret at vi rent faktisk står med et problem som retfærdiggør en hel generel lovændring

det er svært det er ikke fordi vi ikke vil diskutere det

at der er masser af eksempler hvor man kan

borgeren ikke

den som privat borger

jeg skal gerne indrømme at jeg ikke kender alle detaljer i den sag jeg vil faktisk måske også vove den frække påstand at det gør herre jørn dohrmann nok heller ikke fuldt ud men de folk som rent faktisk kender til den her sag blandt andet de konservative og venstrefolk som er

bekymrer sig om den private ejendomsret

går altså ind og vurderer at de

gøre det for roskildefestivalens skyld eller noget som helst andet tværtimod tager de kraftig afstand fra at skulle fedtes ind i en lidt uklar beskyldning om at de er i lommen på nogen det har også været baggrunden for at de

at blande sig og det er jo sagen vi vil alle sammen gerne beskytte den den private ejendomsret vi ved alle sammen at der kommer nogle undtagelser men fra christiansborg har man haft meget travlt med

halvtredstusind kroner i forbindelse med en taksationssag

så vil jeg spørge herre jens joel om hvis nu en kommune fandt på

ville lave en sti gennem en frugtplantage og dermed

spændende at folk kunne gå ad den her sti

kigge ud over nogle marker hvor danskerne og tyskerne havde været i krig med hinanden tilbage i atten fire og tres

at det man skal huske på at det der står i grundloven jo ikke bare er almenvellet

almenvellets interesse men det må jo bero

af det konkrete projekt lige så ville

eller halvtreds arbejdspladser eller hvor stort tallet

før det er afgørende for et lokalsamfund det mener jeg faktisk er meget svært at stille generelle kriterier op for

kunne forudsige alle tænkelige situationer og det er bare det jeg i al beskedenhed og med en vis

forståelse for vores egne begrænsninger herinde siger det bliver meget svært

vi kan ikke forudsige alle de

halvtredstusind kroner til advokaten det koster altså penge

man sparer for fem hundrede kroner kan man tale med en advokat i omkring tyve minutter er jo ikke det der er omkostningen ved

at stå fuldstændig på egne ben hvis

kommunen med sit embedsværk og advokatbistand og så videre stående på den anden side

til almenvellet er så stærkt at det kræver en ekspropriation man gik ind og lagde kommunalbestyrelsens skøn fuldstændig til grund og sagde

den ikke så meget længere og det

regeringspartierne bare sådan afviser at der overhovedet er noget at komme efter og at der er nogle problemer og bare

der er bedst til at vurdere om noget er korrekt eller i almenvellets interesse der forstår jeg på venstre konservative

i øvrigt at man mener at vi herindefra kan definere det jeg har ikke nogen som helst personlige ambitioner om at gå ind i sagen om

jeg har ikke nogen baggrund for at vurdere om den var i almenvellets interesse men helt generelt er jeg ikke sikker på at jeg som medlem af folketinget ville have bedre muligheder for at vurdere det end som medlem af den kommunalbestyrelse i

set synes det er meget fornuftigt at den slags skøn primært ligger hos dem der ved mest om det

er tættest på beslutningerne og som i øvrigt mest direkte er valgt af de borgere

hele den her balancegang selvfølgelig ikke

at man ingen hensyn tager til den private ejendomsret

grundloven har sat det her hierarkisk op det først og fremmest er den private ejendomsret der beskyttes og dernæst

kan skride til ekspropriation og lad mig minde om det sker meget meget sjældent

det er en vigtig ting det er en begivenhed

undgå i mange tilfælde

måske fået at vide tyve år før

noget her men man får ikke de nøjagtige tidsplaner og den slags ting det er belastende når man så er blevet udsat for den ekspropriation

fra kommunens side

når man kommer i retssystemet de der advokater ved

også sige at selv om man indgår en frivillig

meget rimeligt at de rådgivere som den enkelte lodsejer kunne tage med til mødet også var

den socialdemokratiske ordfører jo overhovedet ikke der sætter man kikkerten for det blinde øje og siger der er overhovedet ingen problemer der er ikke nogen der gør noget som ingen andre ville

have gjort der må vi bare sige at kommunerne i dag har en fordel ved

at bruge ekspropriationsværktøjet

til fordel for en privat jeg nævnte bestseller i haderslev kommune som

et oplagt eksempel og der er masser af eksempler fra horsens kommune hvor man også er gået ind og har eksproprieret og hvor man ikke har

erstatningen hurtigt

til borgeren og hvor der har været lange retssager der kan man

systemet her derfor har vi bare sagt at vi ønsker at vi ligesom går ind og siger

være en hovedregel at man

ekspropriere for at få de ting igennem som vi jo gerne vil have i samfundet men men er der nogle

jeg ved godt at en virksomhed

lidt ved sige her er der tyve arbejdspladser til jer

så gør kommunerne det jo mange gange fordi de også er i konkurrence med hinanden

er det nok ikke lige kl man skal

stå og sige at det her er

et fantastisk godt forslag fordi man jo på den her måde tager nogle af de privilegier de har i dag fra dem

vi skal derimod tænke over hvordan vi kan gøre det lidt mere retfærdigt for den enkelte borger det kunne være at når vi siger at vi gerne vil

er det altså for at borgerne ikke kommer til at vente i alt for mange år jeg synes selv at tre år er lang tid at vente

når man ved at der er vedtaget

må kommunen også være parat til enten at købe ejendommen

ikke rimeligt at det er borgeren der

jeg har ikke forventet at vi får

der står i i forslaget her men jeg synes bare det er utrolig vigtigt at vi tager os tid til den debat og siger hvad er det så vi kan gøre bedre hvad er

at når for eksempel overtaksationskommissionen har talt

kan man ikke gå videre til domstolene

dem der er kastebolde er utrolig trætte

klage og så siger kommunen jamen så vil vi godt lige køre

burde arbejde med og jeg synes også

derfor har vi set frem til den her diskussion

det er et område vi vil følge selvfølgelig

os på sinde de sidste mange år og vi mener stadig væk der er ting der skal rettes op

ukrænkelighed altså grundlovens § tre og halvfjerds også meget vigtig men der er selvfølgelig den undtagelse

hvad er så almenvellet

herre jan e jørgensen citerede alf ross og sagde at det er er gavnligt nyttigt og vigtigt

det er i hvert fald set fra radikale venstres side helt korrekt at vurderingen ligger i kommunen vi har tillid til det lokale demokrati og vi tror ikke at det vil være

at at opfinde objektive kriterier her i folketinget som kunne holde ret meget

vi diskuterer dem fordi den slags naturligvis også er i bevægelse over tid

det er klart at hvis man skal ekspropriere

skal det absolut være sidste udvej for det er et voldsomt redskab som ministeren også sagde og det er et

måske ikke hver enkelt til gode men

det undrer mig noget at

forslagsstillerne her skelner så meget imellem hvad der er offentligt og hvad der er privat ikke mindst når vi helt generelt mener at rigtig mange opgaver løses lige godt i det offentlige

der er også mig bekendt rigtig mange private landmænd som indimellem synes at det er ganske rart

jord og ad den vej få en erstatning men det vigtige i en ekspropriation er naturligvis hvis det

er enig i at der er de rigtige klagemuligheder

ekspropriation til gavn for almenvellet

kan jo for eksempel være

findes jord til en vindmølle fordi vi i danmark har besluttet at

vil komme til at konstatere at hvis der skal kigges på om det er private

myndighed en kommune eller en privat virksomhed der

diskussion af den private ejendomsret

nemlig at styrke den private ejendomsret

gået til kommunen og har brugt kommunen som en murbrækker for

jord eller en ejendom til den pris de nu engang gerne

man kan træffe ude lokalt

mener at det er forkert at borgere der kommer i klemme borgere som egentlig ikke

skulle eksproprieres men som kommer i klemme

når der egentlig er tale om nogle ekspropriationer

store spørgsmålstegn ved hvorvidt er lovlige eller ej

betalt den erstatning som grundloven ellers

i klemme i det offentlige system det er også derfor at det er rigtig vigtigt at vi har de rigtige muligheder for at klage

de rigtige kan man sige ind i kommunalbestyrelserne sådan at at der netop

er det jo også tankevækkende trods alt at de tal vi har hørt om

at det er ganske få sager de sager der

hvor borgere føler sig ramt er ulykkelige det er jeg helt enig med ordføreren for de konservative

som bliver udsat for en uretmæssig ekspropriationssag som ikke kan få den erstatning som tanksationsmyndighederne egentlig sagt at borgeren skulle have udbetalt

en sag der bliver trukket i langdrag fordi kommunen

hen bare til sidst må kaste håndklædet i ringen fordi

så det behøver vi ikke at tage os af jeg synes er arrogant at man som folketingsmedlem

at der er stribevis af eksempler på borgere som kommer i klemme

der sidder seks familier som endnu ikke kan få pengene fordi kommunen

hvordan det egentlig føles at stå i en ulige kamp med kommunen

de enkelte borgere der føler sig klemt den enkeltes sag

af altafgørende betydning for den enkelte

udtrykke at det ikke betyder noget at det kun er nogle få

jeg sagde bare at heldigvis er det ganske få sager og vi skal selvfølgelig sikre os at vi har et klagesystem der til fulde tager hånd om

den måde borgerne kan føle sig klemt af en

vores retssystem helt generelt

i høj grad er tilfældet for ellers ville der jo selvfølgelig være flere sager

et problem for den enkeltes retsstilling det er et problem for retsfølelsen så selvfølgelig kan jeg ikke billige at sager trækker

borgere som kommer i klemme

på en advokatregning som de kun får dækket en brøkdel af ville man fra det radikale venstres side være villig til så at gå ind og kigge på bare den lille

sidde i en økonomisk klemme vi er i

med os men det gør

også henvise til at der jo er måder

få fri proces og så er der også noget med at taksationskommissionen i virkeligheden i visse tilfælde tager hensyn til de sagsomkostninger der har været

at diskutere enkeltelementer som skal gøres bedre der bliver ved med at være rigtig mange ting som skal gøres bedre

ja sådan er det man betaler for en vare på

end den virkelige verden når man tror at man ved at tilkende nogen seks tusind kroner i sagsomkostninger gør noget som helst andet end at

mig at man i folketinget forholder sig til den virkelige verden

hænge på en kæmperegning for noget man overhovedet ikke selv har bedt om men jeg hørte en lille åbning i hvert

vil godt gå ind og drøfte delelementer

beslutningsforslag handler om at lave særregler på

hvis jeg har forstået det rigtigt og det kan vi

de fornødne administrative ændringer der kræves for at styrke den private ejendomsret og borgernes retssikkerhed i forbindelse med kommunal ekspropriation

en hovedregel i planloven om at der ikke kan eksproprieres til private formål men alene til offentlige formål

om det konkrete tiltag er i almenvellets interesse i stedet for på forhånd at afvise

private formål kan anvendes som en mulighed når kommunerne planlægger for et velfungerende samfund private tiltag bidrager naturligvis til denne udvikling og bør ikke afvises alene fordi

private vi kan ikke finde en begrundelse for at der er behov for at indføre forskelsbehandling sådan at der skal findes en slags procedure for love der vedrører planloven og en

ekspropriation på trafikministeriets område sf

og styrke retssikkerheden for en lang række borgere som desværre er i en meget svær situation fordi de står i en ekspropriationssag som enten er uretmæssig eller hvor de

ikke kan få tilkendt tilkendt den erstatning som taksationsmyndighederne egentlig har

siger at det er vigtigt at kigge på indhold det er netop også det

at vi bør styrke retssikkerheden for en lang række borgere

at man selv må betale sine omkostninger hvis man ikke mener at den ekspropriation man står over for er lovlig eller i orden

tilkendt men som kommunen ikke vil betale

det her b forslag handler om

formålet skal være privat eller offentligt det ordføreren siger er at der er nogle

utrolig ulykkeligt og det er derfor vi har et retssystem til at tage sig af de ting

det er ekspropriation til fordel for

en mistillid til det kommunale selvstyre og en mistillid til vores retssystem og til de instanser som er sat i verden for

og så har ordføreren lagt beslutningsforslaget fra sig og ikke gidet at læse videre det synes jeg er dybt bekymrende

nogle mennesker rundtom i landet som faktisk står i en ekspropriationssag hvor de er kommet godt og grundigt i klemme

punkterne i det her beslutningsforslag

omkostningsgodtgørelse i samtlige ekspropriationssager

den lovgivning vi laver i folketinget skal bero på at på

sfs synspunkt er

jeg gerne stille et modspørgsmål til ordføreren

ordføreren for sf ikke har skrevet beslutningsforslaget

kunne man måske godt have en forventning om

kunne forholde sig til det der rent faktisk sker det nytter ikke

står i det første punkt ud af syv et af de punkter

talt om er så blandt andet det her

om omkostningsgodtgørelse og der bliver

udsyn det handler om hvordan borgerne bliver behandlet når de kommer ind i retssystemet eller de forskellige instanser der lige konkret har med området her

om hvordan man får prøvet sin sag ved domstolene eller ved de instanser som hører under det her

af beslutningsforslaget som ordføreren

det betyder jo ikke at vi ikke kan kigge på det en anden gang

fuld erstatning må man da forholde sig til hvis det kan

deres advokatomkostninger bør vi så ikke når vi har skrevet under på

den her særregel vedrørende ekspropriationer og krav om fuld erstatning

man som borger der bliver udsat for det meget

en overtaksationskommission vi har domstolene vi har natur

et retssystem for at beskytte borgernes rettigheder på alle områder

ordføreren engang når socialistisk

man får fuld erstatning og

det her vi er enige i at alle skal have den rette behandling og ligesom man kommer ind i retssystemet

en advokat man får måske fri proces men der kan være omkostninger ved det

så jeg må bare sige

selvfølgelig skal man have fuld erstatning og det

der forskellige instanser domstolene

jeg læst de andre punkter

ret hurtigt altså at inden for seks måneder

tage det for gode varer i stedet for at det igen skal i møllen og over til nogle jurister som også bare skal tjene

kastebold er det virkelig et system som ordføreren synes er

opfatter at ordføreren egentlig siger

det jeg bare siger er at når man vil klage sin sag som på alle mulige andre områder så har vi et retssystem

man kan gøre det på forskellige måder

man kan få fri proces og så videre

sag trækker ud i i årevis

nævnte ordføreren lige naturklagenævnet det har vi været inde på tidligere i dag og hvorfor der kan være nogle urimeligt lange

bare sige at

venstres medlemmer i roskilde byråd der sagde at i forhold til den konkrete sag

var der nogle folketingsmedlemmer herinde i salen som undskyld ordvalget det er et citat var blevet grebet af mikrofonliderlighed fordi man tog nogle enkeltsager og

for at formanden lige har behov for et minut for sig selv

en række sager som har været omtalt i medierne sager som

stærke politiske reaktioner jeg tror endda at jeg selv på et tidspunkt i nogle af tilfældene har sagt at jeg

det her lignede noget man var nødt til at se på men så kom jeg til at tænke på om der ikke var et eller andet som

så gik jeg tilbage og kiggede i arkiverne det er jo på nogle måder blevet nemmere med alt det her elektronik nu om dage og så fandt jeg ud af at vi havde haft en fuldstændig tilsvarende diskussion tilbage i to tusind og otte dengang var den daværende regering jo meget grundig i sit arbejde så de igangsatte en undersøgelse af om alle de her skrækkelige

man havde set omtalt i medierne ikke var udtryk for at der var et stort generelt problem det fik man kammeradvokaten til at se på det var dengang hvor alle de borgerlige partier nærede ubetinget tillid til kammeradvokaten det har flyttet sig lidt nu er det nogle andre der nærer ubetinget tillid til kammeradvokaten men dengang nærede de borgerlige partier ubetinget tillid til kammeradvokaten han nåede så frem til at der

set ikke nogen problemer nu havde vi jo en beslutsom regering dengang så de ændrede alligevel lovgivningen

så på baggrund af beslutningsforslaget konstatere at de nok ikke ændrede nok i hvert fald ifølge de borgerlige partier dengang fordi det var et lovforslag

jeg bare vil fremhæve et enkelt høringssvar som gjorde et uudsletteligt indtryk på mig det var

han skrev at det som han oplevede var at de her lovforslag der handlede om at gøre det sværere at ekspropriere måske i virkeligheden mere handlede om at man ville sørge for at dem som ejede jorden fik nogle flere penge

det er jo for så vidt et legitimt synspunkt at have

varetage jordejernes interesser det er der ikke noget galt i det er vel borgerlige partiers

og det gik aldrig helt op for mig om den daværende minister på området mente at anders christensen havde indsigt i det her eller mente han ikke havde det lad os nu bare antage at man i venstre har den opfattelse at dygtige og kloge borgmestre

så kunne man måske sige at det er kernen i det det skal jo ikke betyde vil jeg gerne sige at man ikke kan se på om der kan være regler og ting omkring ekspropriationslovgivningen som kan blive ændret jeg nærer ikke afgrundsdyb tiltro til og tillid til kommunalbestyrelser og myndigheder i det her land så

kan såmænd godt være at der er brug for at stramme op på noget

vil godt til to elementer i forslaget sige at

hvert fald helt uenig i

i bemærkningerne at

en forskel på hvis man eksproprierer med henblik på

forbedre den offentlige infrastruktur i form af veje og hospitaler og så hvis man vil realisere en lokalplan hvor der ønskes et idrætsanlæg et storcenter en festivalplads det

så positivt på ordet storcenter som på ordet hospital

side vil jeg gerne sige at efter min opfattelse kan der være mindst lige så god grund til af hensyn til almenvellet at etablere et idrætsanlæg som at etablere en vej og det kan da ikke være afgørende om det ene etableres af kommunen og det andet etableres af en privat det kan vel ikke være afgørende for om man skal tage hensyn til almenvellet

ikke forstå i hvert fald jeg kan slet ikke forstå at

særlig vanskeligt hvis det er en privat

er på banen og laver noget som er vigtigt af hensyn til almenvellet så skal være særlig dårlige regler

forhold til hvis det var kommunen det må jeg indrømme har svært ved at se som et egentligt typisk borgerlig liberalt standpunkt i hvert fald

være forbundet med en udgift for en borger at få afprøvet lovligheden af

eller fastsættelsen af en erstatnings størrelse

det mener at uanset advokatregningens størrelse skal

om den måde man håndterer det på nu i forhold til dækning af udgifter i forbindelse med

er tale om at beløbet i dag er for lavt

skal ikke komme her i folketinget og sige

kan få betalt en hvilken som helst advokatregning

at min fordom siger mig at så vil advokater

hurtigt kunne blive enige om at det her bliver rigtig rigtig dyrt og det ser jeg

i udvalgsarbejdet på nogle af de andre områder kan nå frem til at der er noget af skal gøres det er jeg fuldstændig åben over for men problemet i det her består jo i at når

mange punkter og man starter med ikke at kunne støtte det første så behøver man hvad angår stemmeafgivning jo ikke læse videre

er tale om at vi skal indgå i et seriøst udvalgsarbejde så skal vi selvfølgelig læse videre og det har jeg gjort og vi kan

jeg har endda også hjulpet borgmesteren med

sin grund for han fik noget mere for den men stod jo altså tilbage med en advokatregning

er villige til at gå ind og se på størrelsen af

omkostningsdækning man får og så vil jeg

med hensyn til enhedslistens bekymring

at advokater så bare kan udskrive regninger

det skille os ad jeg er helt indstillet på som

at se på enkelte elementer i det her forslag og på om der er et eller andet der

at holde fast i at kommunerne skal have mulighed for at gennemføre ekspropriation af hensyn til almenvellet uanset om den der udfører arbejdet

thylejren bliver udsat for en ekspropriation til

for et bilka lavprisvarehus sker det med enhedslistens velsignelse

jo ikke nytte noget at jeg griber ind og siger

skal fratages en ret til at gennemføre eksproprieringer

risikere at en kommune et eller andet sted i landet træffer en afgørelse som jeg er uenig i sådan kan man jo ikke lovgive jeg tror sådan set at konsekvenserne set

synspunkter ville være langt mere alvorlige hvis det var sådan at vi sagde at vi ville forhindre kommunerne i at ekspropriere end at vi

private ejendomsret vi er meget enige i at der bliver

at få tilvejebragt en opstilling af objektive kriterier for hvilke hensyn der overhovedet kan tillade ekspropriation efter planloven det betyder jo altså ikke at der kan stå golfbaner

er jo nogle principielle ting sådan

at det saglige skøn dommerne skal foretage ikke i den grad

de skøn der foregår i kommunerne og det er jo det vi ser jeg mener også at det er indiskutabelt at det såkaldte

som det i allerhøjeste grad

øje med almenvellet har jo vist sig at være et umætteligt uhyre som er karakteriseret ved at

mere og mere sultent efterhånden som det spiser løs jeg synes det er fint

forhindres at man i lang tid bliver stavnsbundet på sin ejendom og får forringet

jeg ser primært forslaget som et

på forskellige elementer det har jeg også mærket her i debatten

men det at vi får kigget på tingene synes jeg er rigtig godt jeg synes det er en god idé at man

og sikrer os at vi ikke kommer ud på en glidebane

legitimitet kan man vel kalde det

en fundamental frihedsrettighed som vi her har

nogle har sagt at

vide om tyve eller halvtreds er nok til at kunne vurdere om det er almenvellet eller ej og vi har hørt fra sf at man ikke laver særlovgivning men jeg må blot referere til at det her drejer sig om

det drejer sig om § tre og halvfjerds i grundloven

rimelig relevant og ikke blot kan viftes til side ved at sige at man ikke laver særlovgivning

fastslår at den private ejendomsret er ukrænkelig

med baggrund i almenvellet men balancen og definitionen på almenvellet er nogle gange helt skæv og vi har desværre rigtig mange eksempler på det vi oplever eksempler hvor ekspropriationerne ikke har været lovlige det kunne man have fundet ud af uden at borgerne skulle trækkes igennem langstrakte sagsforløb og sig direkte chikaneret af kommunen

de egentlig havde krav på og i flere tilfælde

på en kommune der ville ekspropriere en mands jord til fordel for en privat efterskoles sportshal

indgribende måde som ejeren af jorden så rigtigt udtaler

kommunen skal tænke på hele samfundet man må ikke genere unødigt eller tage mere end hvad man har brug for

hvor vi nu taler for døve øren

regeringen og regeringspartierne og det synes jeg er rigtig rigtig ærgerligt for

krænkende indgreb særlig i de tilfælde hvor der bliver eksproprieret fast ejendom

med en bolig der er en økonomisk værdi for borgerne

også for mange det sted som er familiens base det er det sted der giver tryghed det er derfra familiens verden går børnene går i den lokale skole man kender sine naboer og kigger efter hinanden

man blive boende indtil den dag man selv besluttede at man

ejendomsret men også i privatsfæren hvor affektionsværdien og

altid kan erstattes fuldt ud

eksproprierer privat ejendom for at realisere en lokalplan hvor man ønsker at bygge et idrætsanlæg

og derved særlig begunstiger bestemte private aktører

ved om det opfylder betingelserne for almenvellet

private skydebaner vi så eksemplet fra skagen

ellers forstået at sf ikke brød sig om private børnehaver

når man oplever nogle argumenter

bestemmelser ministeren tror blindt på at kommunernes skøn sagtens kan efterkomme det fuldt ud i alle tilfælde og socialdemokraterne har som sagt

argumenteret for at vi herinde fra christiansborg jo ikke kan vurdere om tyve arbejdspladser eller tres arbejdspladser tilgodeser almenvellet eller ej

være et argument for at ekspropriere

at man synes at den

i langdrag og bliver ved med det indtil borgeren til sidst er helt mørbanket og kaster håndklædet i ringen det

ikke i orden at virksomheder private aktører

at bruge planlovens ekspropriationsværktøj

se hvad det er for en kommune der gerne vil opfylde det her formål konsekvensen af

at virksomheder nemlig kan shoppe mellem kommunerne og lokke med de her arbejdspladser

vurdere om det almenvellet eller ej

vigtigt at det sker i overensstemmelse med grundlovens § tre og halvfjerds det er vigtigt at det sker med respekt for borgernes retssikkerhed det er baggrunden for

kommer med det her beslutningsforslag og det er også synes jeg væsentligt at vi så får en

forhold til hvordan vi kan efterleve den rundtom i landet vi har fremhævet flere

stille borgerne langt bedre

at borgerne selv skal til lommerne og betale dyrt hvis der er uenighed med kommunen for husk kommunen har modsat borgeren rigtig mange ressourcer når det gælder juridiske medarbejdere men også når det gælder økonomi så kommunen står væsentlig

borgerne selv skal stå med udgifterne for at få efterprøvet lovligheden af ekspropriationsbeslutningen

er nogen eksempler på at borgerne ikke får det

desværre

når det gælder erstatning

vi ved at den syvogtyvende oktober to tusind og

at seks familiers ejendomme skulle eksproprieres og de ville udbetale samlet godt otte og tyve million kroner til de seks familier

familierne fandt faktisk frem til at de mente at erstatningen var for lav

at kunne generhverve noget ejendom og noget jord som

det som de så skulle vinke farvel til så de gik jo både til

er to million kroner mere per familie

til at vente lang tid endnu

er i orden de føler at de er blevet trådt på de er blevet moset

og hvordan kan det være at det skulle foregå på den måde

i orden at de behandler borgerne på den måde den private ejendomsret er forankret i grundloven

grundloven der definerer at det er ukrænkeligt og grundloven er altså udgangspunktet for vores love jeg synes

jeg vil så kvittere enhedslisten for at de har tilkendegivet

i det her beslutningsforslag og det vil jeg se frem til i den kommende

fast at socialdemokraterne er fuldstændig enige med den konservative ordfører i at der skal værnes om den private ejendomsret

skal man det et meget simpelt spørgsmål forstå det sådan at den konservative ordfører mener

for almenvellet eller at private initiativer ikke samme måde som offentlige kan ses

heller ikke når det drejer sig om ekspropriation til private formål hvilket ordføreren ikke kan forstå at vi fremhæver i det her beslutningsforslag

eksproprieret til private formål

at køre den her sag igennem det synes jeg ikke er i orden når man kan se

fremhævede i min tale her til sidst

kan bruge det her værktøj ekspropriationsværktøjet

at få eksproprieret noget jord til den pris de

give og derved sørge for at der kommer nogle arbejdspladser

sige om tyve arbejdspladser eller halvtreds arbejdspladser

at regulere og begrænse de private initiativer yderligere sagen omkring skagen kommune viser vel netop

systemet faktisk agerer og håndterer de her sager nu er det blevet sagt nogle

kan fortælle lige præcis hvor mange arbejdspladser

definere om fem arbejdspladser er vigtigt for

egentlig kræves for den jord som man har set sig lun på

til at bryde ind i en forhandling mellem to private parter

at systemet

sidst måtte kaste håndklædet i ringen

det her ægtepar og andre som har været igennem et langt sagsforløb

have været det foruden for det kræver mange ressourcer menneskelige ressourcer

ikke forstå at socialdemokraterne synes er helt i orden og

at vi har punkt to i det beslutningsforslag

så man på den måde kan vise at det her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

fremsat på baggrund af en aftale fra den fjerde maj to tusind og elleve om forenkling af beskæftigelsesindsatsen det skal derfor også ses i sammenhæng

en og halvfjerds som blev vedtaget i slutningen af februar måned det overordnede formål med fjerde maj aftalen er at rydde op i overflødige regler og bureaukrati så mennesker uden job kan komme hurtigt tilbage på arbejdsmarkedet l

og en og halvtreds vil fjerne overflødige krav om fremmøde til samtaler og tilbud for blandt andet ledige og sygemeldte og jeg vil kort gennemgå de forskellige elementer første del af forslaget vedrører dagpengemodtagere kontanthjælpsmodtagere ledighedsydelsesmodtagere og modtagere af særlige ydelser det bliver foreslået at de her mennesker ikke længere har pligt til at deltage i tilbud og møde op til samtaler i jobcenteret a kassen eller hos en anden aktør hvis de opfylder nogle krav kravene er at de inden for seks uger er på vej i beskæftigelse på fuld tid eller på barsel efterløn fleksydelse eller pension det samme er tilfældet hvis de er på arbejdsfordeling eller hjemsendt på

samtalerne kan i stedet ske per telefon digitalt eller via brev det bliver også foreslået at sygedagpengemodtagere ikke skal møde personligt op til opfølgningssamtaler eller deltage i tilbud hvis de inden for seks uger forventes fuldt raskmeldte og på vej tilbage i job samtalerne kan også her ske via telefon digitalt

så bliver det foreslået at reglerne om en mindre intensiv indsats kan bruges på en lignende måde for kontanthjælpsmodtagere der er omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven derudover indeholder lovforslaget ændringer i sammensætningen af beskæftigelsesrådets repræsentanter i ministerierne og det er ændringer der sker som følge af omlægningerne mellem ministeriernes områder i forbindelse med regeringsdannelsen i to tusind og elleve til sidst er der forslag om at beskæftigelsesrådet skal rådgive

udenlandsk arbejdskraft i danmark og 2 rammerne for international rekruttering ordningen med en mindre intensiv indsats har været sat i gang som et forsøg siden oktober to tusind og elleve forsøget er blevet evalueret og har

nogle gode positive resultater vi kan se at jobcentrene har gjort brug af fritagelsesmulighederne og så viser evalueringen at størstedelen af de fritagne er kommet tilbage på arbejdsmarkedet som det også står nævnt i lovforslaget kan den evaluering vi har her kun belyse erfaringerne på en ret spinkelt grundlag og det skyldes jo at forsøget kun har kørt i en kort periode i venstre mener vi derfor også at det er meget vigtigt at der

en år efter at ordningen er gjort permanent bliver foretaget en ny evaluering og den skal så vise os om ordningen virker på længere sigt vi regner stærkt med at forslaget vil være til fordel for

ledige borgere sygemeldte borgere kommuner jobcentre og a kasser der har nytte af mindre bøvl og bureaukrati og derfor støtter vi også op om forslaget i venstre de persongrupper som det vedrører vil slippe for at møde unødigt op til samtaler og tilbud der sandsynligvis vil være overflødige de samlede økonomiske konsekvenser er mindreudgifter for det offentlige på fem og fyrre

million kroner i to tusind og tolv og otte og tres million kroner i to tusind og tretten

grundet de ressourcer der bliver frigivet vil jobcentre a kasser og andre aktører kunne optimere deres indsats over for de ledige her til sidst vil jeg bare lige nævne at vi i venstre kun ser aftalen fra fjerde maj og de lovforslag der indtil nu er kommet som følge af aftalen som et skridt i den rigtige retning venstre vil fortsat arbejde for at der på beskæftigelsesområdet vil ske

i venstre støtter altså l en hundrede og en og halvtreds og ser frem til at behandle forslaget

har en god og effektiv beskæftigelsesindsats hvis vigtigste opgave selvfølgelig er at hjælpe de arbejdsløse med at opkvalificere sig

eller komme i job vi skal selvfølgelig bidrage med det vi kan det er jo en af grundstenene i det danske velfærdssamfund

det også vigtigt at vi skaber muligheden for at folk kan bruge deres evner bedst muligt det kræver en beskæftigelsessektor der er rummelig effektiv præcis og ikke er forstyrret af unødvendige regler og bureaukrati det var derfor på tide da den forhenværende beskæftigelsesminister fru inger støjberg i efteråret to tusind og ti satte gang i debatten om regelforenkling i beskæftigelsesindsatsen som jo netop som alle os efterhånden ved gennem år med de borgerlige ved roret har fået mange snørklede regler og unødvendigt bureaukrati bundet på sig jeg vil ikke komme ind på

men blot nævne nogle ting omkring det ved at fjerne de her regler kan medarbejderne

kommunerne og a kasserne i stedet bruge tiden på en god og effektiv indsats der hjælper de arbejdsløse i uddannelse eller job hvorfor skulle vi bruge unødvendig tid på at tvinge nogle mennesker til

møde op et sted når de er på vej via job eller måske på pension det virker fuldstændig tåbeligt

er ingen grund til at bruge kræfter på noget som ingen får noget ud af derfor mener socialdemokraterne at forslaget er rigtig godt vi fjerner unødvendige regler og frigiver samtidig ressourcer til at hjælpe de mennesker som rent faktisk kan få noget ud af det med lovforslaget har kommunerne og a kasserne stadig en vigtig snor at kunne trække i vurderer de at der er gode muligheder for et job inden for personens fagområde kan de beslutte at den arbejdsløse skal møde personligt op det samme gør sig gældende hvis de har mistanke om at nogle forsøger at misbruge den nye forsimplede ordning

men omvendt ønsker den arbejdsløse stadig at møde personligt op har man stadig ret til det så ved dette initiativ fjerner vi altså kun pligten men ikke retten til at møde personligt op det mener vi giver en tryghed til de arbejdsløse som måske stadig væk synes

og lettest med det personlige møde socialdemokraterne

i aftalen om de fire og fyrre initiativer fjerner vi nogle af de mange overflødige regler og bureaukrati på beskæftigelsesområdet så mennesker uden job kan hjælpes tilbage på arbejdsmarkedet hurtigst muligt med det konkrete lovforslag fjerner vi overflødige krav om fremmøde til samtaler og tilbud for visse persongrupper det er et skridt i den rigtige retning men vi er langtfra i mål vi skal af med endnu flere ligegyldige regler så medarbejderne ude i kommunerne og a kasserne kan bruge

det der hjælper der kommer endnu mere fra regeringen

med disse bemærkninger vil jeg kun sige at socialdemokraterne

der må jeg indrømme at jeg følte mig meget alene i kampen om at få de her seks uger igennem jeg er overbevist om at hvis det havde været herre leif lahn jensen

som forhandler så ville han have bakket det hundrede procent op så der er

ikke miskreditere herre leif lahn jensen for

fritagelse for at blive sendt i aktivering eller deltage i et eller andet cirkus som der også er nogle

er blevet rigtig godt modtaget udeomkring det har hjulpet a kasserne det

de slipper for at få unødige ansøgninger fra nogle der egentlig har fået job eller forlader arbejdsmarkedet

betydning for dagpengemodtagere kontanthjælpsmodtagere ledighedsydelsesmodtagere og

fleksydelse pension

eller på grund af materialemangel eller

ikke deltage i en aktiveringsindsats for de

påbegynder det og hvis det så

skal man selvfølgelig ikke belemre systemet vi skal bruge kræfterne på dem der er længere væk fra arbejdsmarkedet

også sygedagpengemodtagere

som helst hverken lønmodtagere arbejdsgivere jobcentre eller a kasser eller hvem det nu er i den stil så derfor er vi i dansk

er så lagt en evaluering ind den bliver sendt ud som en prøve man skulle

se hvordan det fungerer inden loven bliver endelig vedtaget det fungerer rigtig godt og det

til lov og få den afbureaukratisering igennem som vi alle sammen var

vi skulle fortsætte med afbureaukratiseringen og det går jeg selvfølgelig ud fra at beskæftigelsesministeren også lever op til at indkalder

til yderligere forhandlinger om afbureaukratisering for det var det der lå i den aftale fra foråret to tusind og elleve man var enige om

uanset hvem der havde regeringsmagten efter

samme slags afbureaukratisering som vi har gjort med det her lovforslag

så alt andet lige

også meget glade for at det er blevet så godt modtaget

vi kan varmt støtte lovforslaget og ser frem til en

at gå med i kampen mod afbureaukratisering

fint nok så længe vi alle sammen kan være med i denne kamp mod regler og bøvl på arbejdsmarkedet intentionen med dette lovforslag er at fortsætte kursen med at fjerne overflødige regler og bureaukrati så mennesker uden job kan hjælpes tilbage på arbejdsmarkedet hurtigst muligt men formålet med afbureaukratisering er også at mennesker som er på vej mod beskæftigelse barsel eller efterløn ikke længere skal tvinges til at møde i jobcenteret

men vores rejse mod at foretage en gennemgribende fornuftig og pengebesparende afbureaukratisering er slet ikke nået til vejs ende vi er blot lige begyndt

bakker op om at fortsætte med dette vigtige arbejde til gavn for de ledige til gavn for medarbejderne i kommunerne og jobcentrene ja til gavn for os alle sammen

jeg giver nu ordet til

en god dag i folketinget fornuften har sejret

slipper for et par af de mest skøre regler som de bliver udsat for

arbejdsløse jo udsættes for mange regler er alt for firkantede

betragter langtidssyge og arbejdsløse mennesker i danmark som halvkriminelle der vil bedrage samfundet og det er jo på ingen måde tilfældet hele systemet betyder faktisk at mange af de arbejdsløse bliver mere syge af at de bliver udsat for det

desværre virkeligheden i dag

fjernet en lillebitte del af de her urimelige regler fornuften har som sagt sejret

jo at der hidtil har været tale om

så kan man spørge sig selv hvor kom den ufornuft fra

kom fra den forhenværende borgerlige regering som blev støttet af dansk folkeparti sf og blandt andet også jeg har allerede mens herre claus hjort frederiksen var beskæftigelsesminister kritiseret

aktiveringskursus for eksempel en måned før de skulle begynde i et nyt job

som alle kan se det glade vanvid ligesom det var vanvittigt at den arbejdsløse skulle blive ved med at sende fire ansøgninger om ugen senere blev det så til to ansøgninger om ugen til faste job

en måned mere inden den pågældende skulle starte i et fast arbejde

svar som vi fik fra den daværende beskæftigelsesminister når vi stillede spørgsmål om det her i folketingssalen

åbne samråd i arbejdsmarkedsudvalget

svaret fra herre claus hjort frederiksen var at man skal opfylde visse krav når man får dagpenge fra staten

det er vigtigt at de regler gælder for alle også selv om man lige om lidt skal på efterløn på barsel

var svaret selv om det altså var himmelråbende skørt

tåbelige tankegang som er årsagen til at de arbejdsløse a kasserne

er druknet i regler i bureaukrati i skemaer og i kontrol jobcentermedarbejderne bruger firs procent af deres tid på bureaukrati

på dokumentation det erkender alle og det betyder at den nye regering har en kæmpe opgave på det her område jeg håber at noget af det bliver løst gennem de trepartsforhandlinger med arbejdsmarkedets parter som snart begynder

det i dag en god dag for de arbejdsløse fordi man så gør det til en permanent regel at

ikke behøver at møde op til samtaler i jobcenteret a kassen og deltage i ny aktivering hvis

seks uger er på vej i beskæftigelse

der er også et par andre grupper som de her nye regler

for så vil jeg i stedet vende blikket fremad og sige at der er brug for endnu mere afbureaukratisering det er tosset at de arbejdsløse skal gå til dobbeltsamtaler de skal hver tredje måned møde til samtale både i jobcenteret og i a kassen

samtaler foregår der stort set det samme og i mange tilfælde sker der ikke andet end at der bliver sat et kryds i et skema det har jeg også tidligere kritiseret i

det er et unødvendigt dobbeltarbejde og det er unødvendigt

den arbejdsløse sf mener derfor

de her dobbeltsamtaler og det bureaukrati som hører

et andet eksempel som vi også mener der skal

er det her med at man som arbejdsløs en gang om ugen skal klikke ind på jobnetdk det er

aktivt arbejdssøgende eller står til rådighed

udløse en masse arbejde i både jobcentre og a kasser hvis

hvad det ender med men jeg kan sige at sf arbejder i den retning som jeg her har skitseret

vil bidrage til veekendstemningen i hvert fald for mange

systemet der er virkelig brug for at vi rydder op nu hvor vi har mulighederne for det

tåbelige aktiveringsting som findes og som i øvrigt koster en hulens masse penge

vise den tillid til almindelige mennesker også når de er i en arbejdsløshedsperiode det i stedet for det kontrolhysteri der har været de sidste ti år under den borgerlige regering hvor man jo har mistænkeliggjort og ikke haft tillid til de ledige i det her land

er et udmærket forslag vi er tilfredse med at man fjerner nogle overflødige samtaler og overflødig aktivering for arbejdsløse og syge det er også fornuftigt at

eller skal på barsel efterløn eller folkepension

det er meget fint at man også har fritaget folk på arbejdsdeling og folk der er hjemsendt på grund af vejrlig eller materialemangel for samtaler og aktivering

gruppe mangler vi bare at reglerne om supplerende dagpenge bliver ændret igen så hjemsendelsen ikke forbruger af ugerne med ret til supplerende dagpenge men det er selvfølgelig en helt anden sag dog i samme boldgade men vi kan ikke forstå hvorfor der skal være undtagelser i de nye regler om fritagelse for samtaler og tilbud efter forslaget kan jobcentrene bestemme at en person der opfylder betingelserne for fritagelse alligevel skal møde til samtaler

til fordel for personen at skulle møde til samtale og deltage i tilbud vi kan ikke se

de nye regler når der kræves dokumentation for at blive fritaget for samtaler og tilbud det er jo dokumenteret

tale om misbrug vi kan heller ikke se hvad gode muligheder for beskæftigelse har med den pågældende person at gøre da den person jo netop enten har fået et arbejde eller skal overgå til anden forsørgelse

endelig kan vi ikke se hvordan det kan være til fordel for en person

skal bruge samtalen eller tilbuddet til vi kan støtte at beskæftigelsesrådet skal have nye opgaver i forbindelse med udenlandsk arbejdskraft men vi mangler fyldestgørende begrundelser for at jobcentrene skal have mulighed for at se bort fra de nye regler men herudover kan enhedslisten

i ordførerrækken og det er herre joachim b olsen

forslag det er jo en kendsgerning at der er blevet spildt milliarder på aktivering meningsløs aktivering gennem de sidste år rigsrevisionen påpegede at der mellem to tusind og seks og to tusind og ti blev spildt ni

kunne jo fundere over at havde man for eksempel brugt de milliarder

sænke skatten på arbejde hæve beskæftigelsesfradraget så havde det rent faktisk haft en effekt så ville der være kommet flere i beskæftigelse men det kan vi jo så håbe at man gør fremadrettet det man afskaffer her er jo aktivering af folk som er på vej ud af arbejdsmarkedet eller som har fundet beskæftigelse

og samtidig rent faktisk gøre beskæftigelsessystemet mere fornuftigt det her lovforslag fjerner kravet om at borgerne

blive stillet over for de samme krav som andre ledige i form af samtaler i jobcenteret a kassen eller tilbud hos anden aktør hvis de vel at mærke er på vej i ordinær beskæftigelse på fuld tid på barsel efterløn fleksydelse eller pension

ikke skal møde personligt op til opfølgningssamtale eller deltage i tilbud hvis de inden for seks uger ventes raskmeldte og på vej tilbage i beskæftigelse eller forventes at gå på barsel det er fornuftigt en vedtagelse af lovforslaget her betyder at vi begynder at gøre op med de mindre hensigtsmæssige elementer i beskæftigelsessystemet borgere der af forskellige årsager ikke har brug for en aktiv beskæftigelsesindsats skal fra nu af ikke stå til rådighed på samme måde og det er jo egentlig logisk mindre tid på meningsløs bureaukrati mere tid på at få de ledige i job det må være vejen frem så det er i høj grad et lovforslag vi værdsætter

var lidt for sent men bedre sent end aldrig

nogle grupper som skulle fjerne tåbelig aktivering og andre mærkelige ting i

så mange steder i lovgivningen hvor der er den slags tåbeligheder som det her

aldrig været sådan en gruppe

fra a kasser jobcentre og

borgere som jo netop pegede på hvordan

mere smidigt og mere fleksibelt og

socialdemokratisk og rød regering

jeg må sige at uanset hvem der kommer med forslag som det her

som det lige er blevet sagt af den konservative ordfører at det her altså er et lovforslag der udmønter en aftale

en aktie i at vi nu

for alvor kommer i gang med at afbureaukratisere beskæftigelsespolitikken jeg synes det allerede er sagt så fint af ordførerne fra forskellige partier

at vi må have en fælles interesse i at afbureaukratisere beskæftigelsespolitikken med henblik på dels at styrke

enkelte arbejdsløse og deres muligheder

sikre at vores medarbejdere på landets jobcentre

udøve deres faglighed til gavn

med lovforslaget her og den meget brede opbakning

vi snart i hus med at

den store afbureaukratiseringsaftale til lovgivning det skal selvfølgelig ikke hindre nogen af os i

deler sfs ordførers vurdering af at der igennem de senere år har været opbygget et system som ikke altid har gavnet det enkelte menneske og dermed jo altså heller ikke samfundsøkonomien

de mange fine indlæg der har været jeg synes jo at det forpligter os alle sammen til at fortsætte ned ad afbureaukratiseringsvejen

vi sidder netop nu et meget bredt udsnit af

partier og forhandler førtidspensions og fleksjobområdet og i alle de aftaler hvad enten det er finanslovaftaler

bør vi også have for øje hvordan alt kan have et element af afbureaukratisering i sig